anmeldelser ole birk olesen

beslutningsforslag nummer b fire og halvtreds peter skaarup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

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og tredive af pernille rosenkrantz theil rasmus helveg petersen jonas dahl og per clausen

afstemningen for stemte

herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og tredive af bent bøgsted jane heitmann joachim b olsen og benedikte kiær bortfaldet hermed er forespørgslen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

fire og tres imod stemte otte og fyrre lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

i folketinget minus enhedslisten stemmer for den her stribe af bankpakker der kommer i en

måske ville det være meget godt for folketinget at vide

hvor mange bankpakker love ændringsforslag til love aktstykker i finansudvalget eller forskellige initiativer

vi har lige talt dem op det viser sig at der i alt er lavet to og tyve forskellige love lovændringer aktstykker eller særlige låneinitiativer fra

en eneste herinde i salen der er klar over hvad summen af de to og tyve

er en eneste herinde i salen der har et overblik over om det er på vej til at forandre den finansielle sektor i danmark i en fornuftig retning

det bare er redning på redning jeg har tidligere brugt et billede som jeg selv synes

at man ser at cyklen punkterer så pumper

man den op og så cykler man lidt videre uden at lappe cyklen og så ved alle og enhver hvordan det går så kommer man i gang med at skulle pumpe en gang mere og vi ved ikke hvor mange pakker vi ender med vi ved bare at har europarekord i antallet af bankpakker der er ikke noget andet land i europa der

for at sige at måske skulle regeringen og oppositionen til højre som altså har

med nummer tre og tyve fire og tyve fem og tyve seks og tyve hvad ved jeg vi har i øjeblikket på torsdag et forslag til behandling i i finansudvalget som er det sidste af de

jeg må ikke fortælle hvad det går ud på for det er fortroligt men det går ud på at købe en frygtelig masse ejendomme af et selskab der er falleret

ikke sige det for det det er fortroligt men jeg kan love for at

til debat hernede i folketingssalen

enhedslisten vil sørge for at det kommer herned

så er det altså rigtig godt der er et parti der ikke er med i de der forlig for ellers var tingene overhovedet ikke kommet til forhandling i folketingssalen stem for det her det er klogere

imod stemte

der var i hvert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

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslagene nummer otte og ni uden for betænkningen af erhvervs og vækstministeren som vedtaget de er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer tre syv tiltrådt af et flertal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

nu ikke tænkt mig at gøre grunden til det er ret simpel lovforslaget indeholder to elementer

vi sådan set lodret imod nemlig spørgsmålet om at opfylde eus krav til hvor meget

bioætanol biobenzin der skal blandes i benzinen

dårlig idé men man kan sige at lovforslaget her

teknisk karakter så det er ikke i sig selv nogen grund til at stemme imod et lovforslag fra regeringen hvis der i resten af lovforslaget er gode grunde til at stemme for

udpege nogle områder til statsligt udbud til havvindmøller men faktisk ved vi

på nuværende tidspunkt om det er et led i en ambitiøs energipolitik på baggrund af en ambitiøs energiaftale

det er et led i en rigtig dårlig aftale uden ambitioner det håber jeg

at vi ved noget om på torsdag så vi kan stemme for det her lovforslag

klart at det selvfølgelig spiller en vigtig rolle

vores stillingtagen til det her lovforslag om det lykkes at fastholde og få gennemført en energiaftale der faktisk giver et klart løft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

på at betænkningen over lovforslaget er omtrykt den sekstende marts to tusind og tolv hvilket ikke fremgår af dagsordenen ønsker nogen at udtale sig herre

vi mener egentlig i udgangspunktet at lovforslaget

forskellige former for servicevirksomhed på havnene og derfor har man ligesom sagt at det skal udskilles i selskaber der drives på på markedsvilkår vi mener i virkeligheden at frygten er totalt ubegrundet

at man skal identificere private aktører og hvis der findes private aktører på havnene kan man ikke komme af sted med

den pågældende virksomhed

sig selv om jeg så må sige vi synes at den periode på fem år er alt for kort når der skal tages hensyn til eventuelle investeringers omfang og muligheden for at forrente dem derfor har vi foreslået at

set meget normalt at man bruger det for især vil man komme ud for på havnene at

der kan være tale om ret store investeringer så har vi også ønsket at tilkendegive at vi ikke mener

det er selvfølgelig af frygt for at man på nogle havne vil begive sig ud i nogle eventyr som jo vil skade hjemhavnen uden

vi ikke udstyrer transportministeren med kompetence til at ophæve begrænsningerne i størrelsen af de honorarer som udbetales så kunne

i det hele taget vi har et princip om at man skal aflønnes efter tabt arbejdsfortjeneste og det er ligesom det princip vi prøver at holde fast i her

herefter er ændringsforslag nummer to otte og seksten stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre

tiltrådt af et flertal

nummer seks af enhedslisten og der kan stemmes

stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv og ni tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

for stemte otte imod stemte en hundrede og fire

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer elleve til tretten femten og sytten tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer atten af et mindretal

for stemte otte imod stemte

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer nitten til to og tyve tiltrådt af et flertal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

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til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

en stor diskussion om i forbindelse med førstebehandlingen

at redegøre for vores holdning til det her i

tilbuddet fra fire

vi kunne sådan set godt have stemt for det første punkt hvor man ændrer ret og pligt tilbuddet fra fire uger til to uger men i den forbindelse er det også vigtigt at sige at det store ønske fra dansk folkeparti

de her ugekrav det er ikke nødvendigt med to uger fordi man skal ind at kigge på den enkelte

har behov for det kan godt være ret og pligt tilbuddet at der er nogle der kun har behov for en eller to dage men det kan også være at der er nogle der egentlig har behov for seks uger

ret og pligt tilbud alt efter hvor man står i forhold til arbejdsmarkedet det havde vi egentlig ønsket at

lidt bedre diskussion om men

forbindelse med de aftaler vi havde om afbureaukratisering

vi skulle se på at fjerne unødigt bureaukrati og det her

men det har regeringen så valgt at man ikke skulle tage med i de brede forhandlinger om afbureaukratisering men som sagt er

fjerne det begreb der hedder fire eller to uger og så se på hvad

den enkelte har behov for det ville være mere retfærdigt

for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere der er fyldt tredive

er den forkerte vej at gå og der er kontanthjælpsmodtagere der

ved at ændre det til tolv måneder det er egentlig bare at sige til kontanthjælpsmodtagerne i stedet for der er seks måneder hvor i ikke skal

på om vi kan aktivere jer eller hvordan det nu står til det er en forkert vej at gå og det kan vi ikke tilslutte os i dansk folkeparti så

vi er positivt stemt over for

vi negativt stemt over for den sidste og vi siger dermed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

men vi er ikke tilfredse med en opstramning af anmeldelsesfristen for krav om sygedagpenge når det ikke er ens egen skyld

noget her som i vores øjne er en opstramning

der har man kun en frist på tre uger

så den sygemeldte kan altså reelt komme til at blive straffet for en fejl som andre begået

og ftf også påpeget

at fristen på tre uger ændres til seks måneder det er så ikke nået frem til behandlingen her i dag

bliver vedtaget så vi beder om at det kommer videre til udvalgsbehandlingen hvor vi så forhåbentlig kan overbevise udvalget om at det er godt forslag vi har stillet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

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som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

vi tidligere haft en debat om de problemer der er

da vi i sin tid indførte prisloftet

var ønsket egentlig at vi helt havde fjernet

mener vi ikke at der er behov for at

se på hvordan de er skruet sammen

for at få de unge i arbejde for at få de ledige i arbejde det er ikke så lang tid siden vi hørte

er blevet for gamle derfor er der

hul på debatten om arbejdsmarkedsuddannelserne skal vi have en reform af arbejdsmarkedsuddannelserne

væk fra systemet

amu centre der kommer til at lave om på alt hvad de har troet på de sidste mange mange år det kan også godt være at der er

skoler der skal se anderledes på

de ledige derfor har vi et klart ønske om at

give et job om det så er seks uger otte uger eller ti uger er

afgørende men det skal være afgørende om

slipper de for aktivering i den periode og så

heller ikke søge job i den periode og så får de et kursus der ikke giver noget job nej vi skal se på hvilke kurser

arbejdsmarkedsuddannelsessystemet vi kan også godt se at prisloftet

giver de ledige job så med det som udgangspunkt siger vi nej til lovforslaget men vi opfordrer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

udtale sig herre

elementer hvoraf nogle er gode og andre mindre gode i enhedslisten er vi først og fremmest opmærksomme på et enkelt element som vi faktisk synes er meget uheldigt det er vores opfattelse at det er rettens ansvar at ingen sidder varetægtsfængslet

der er strengt nødvendigt og vi finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt

endnu et tilfælde bliver overladt til retternes administrative medarbejdere frem for

i tilståelsessager uden en fastsat frist

i andre sager end tilståelsessager kan varetægtsfængsle en person uden en fastsat frist for varetægtsfængslingens ophør som udgangspunkt er

eller forsøger at undgå må jeg hellere sige at man har varetægtsfængslinger der varer

nu er der så den undtagelse at man kan varetægtsfængsle en person helt indtil sagens afslutning

er indleveret et anklageskrift og er berammet hovedforhandling det betyder at man bryder fire ugers reglen men at der dog stadig væk er en afslutningstid på den undtagelse

tilståelsessager er rimeligt at sagen behandles af en dommer

det fremgår ikke af betænkningen hvorfor regeringen stemmer imod

enhedslisten stemmer imod ændringsforslagene fra konservativ side

ministeren hvorfor stemmer man imod de konservatives ændringsforslag der går ud på bedre beskyttelse af børn under retssager hvorfor stemmer regeringen og regeringspartierne imod ændringsforslag der handler om bedre hjælp til børn der har været udsat for en kriminel handling det er det ændringsforslagene fra konservativ side går ud på og jeg har konstateret

ændringsforslagene men at regeringspartierne og enhedslisten stemmer imod

at hverken socialdemokratiet socialistisk folkeparti det radikale venstre eller enhedslisten er imod at vi skal beskytte børn bedre under retssager retssager der handler om at børn har været udsat for overgreb

et mediecirkus når børn har været udsat for en grov kriminel handling

under afhøringerneforhørene

man kan udstille de her børns lidelser på forsiden af aviserne så børnene ikke kan lægge sagen bag sig når den er overstået men

i alle landets aviser hvad det var der skete det er en grov krænkelse af de her børn og derfor stillede vi ændringsforslaget om at når der er tale om retssager med børn der har været udsat for overgreb

skal retsmøderne være lukkede vi ved godt der er offentlighed i retsplejen men lige præcis her

så tungtvejende argumenter for at lukke dørene at der må være bare et minimum af

fra regeringspartiernes side og fra regeringen

at når man laver videoafhøringer af børn i de her meget grove sager kan den sigtede

tiltaltes advokat kan få lov til at se den stort set alle kan få lov til at se den her afhøring undtagen barnets forældre

godt forstå at barnets forældre ikke kan få lov til at se den hvis det er sådan at det er

er under anklage men hvis forældrene ikke er part i sagen hvorfor kan forældrene så ikke efterfølgende få lov til at se den afhøring der har været af barnet det er trods alt

hjælpe barnet videre i livet

må forældrene ikke få lov til at se den her video jeg forstår det simpelt hen ikke vi har stillet ændringsforslag om bedre beskyttelse af børn

ikke et eneste argument for hvorfor man stemmer imod det savner jeg hvis det er ren teknik så lad os tage forslaget tilbage til udvalget

lave et ændringsforslag som regeringen kan skrive under på og som er juridisk holdbart det skulle jeg mene at vores er men alligevel hvis det er teknik så lad os da finde ud af det hvis det er politisk modvilje mod at hjælpe børn og unge så

to og spørgsmål tre i udvalget som nøje beskriver hvorfor

tom behnke her står og siger ikke efter

udvalgets opfattelse giver mening lad os tage det første ændringsforslag med

det blive sådan at dørene uden undtagelse

det gælder så selv om den forurettede

dørene skal være lukkede under hele retssagen ikke bare under den forurettedes forklaring med andre ord

det ændringsforslag reelt få en dårligere retsstilling end tilfældet er i dag en forurettet der ikke er fyldt atten år fratages nemlig den mulighed som eksisterer i dag hvor vedkommende i samråd med bistandsadvokaten kan vælge at afgive forklaring for åbne døre og dermed og dermed give offentligheden adgang til at høre forurettedes version af hvad der er sket det synes vi ikke er urimeligt det er argumentet som også fremgår af besvarelsen på spørgsmål

det handler om besvarelsen af spørgsmål nummer tre som herre tom behnke også ganske udmærket kender ja så lægges

op til med ændringsforslaget at vi udvider forældrenes ret altså udvider forældrenes ret

så vil politiet blive tvunget til at lade en forælder se videoafhøringen i en række tilfælde hvor det efter flertallets opfattelse

til at se en videoafhøring hvis forælderen slet ikke bor med barnet men måske tværtimod sammen med den der er blevet dømt eller har været mistænkt eller sigtet i sagen nej og derfor

de her her ændringsforslag det handler ikke om at der er nogle der vil og der er andre der ikke vil skærme børn af tværtimod det ved herre tom behnke ganske udmærket også og det er der også argumenteret for

ændringsforslag der i første omgang blev bedt om det næste

at hvis det er sådan at der virkelig er tale om

forældrene skal have lov til at se en videoafhøring

teknikken ministeren henholder sig til men i øvrigt er enig med det konservative folkeparti

skal udstilles i et mediecirkus de har i forvejen været misbrugt og udsat for overgreb de skal ikke udsættes for yderligere overgreb hvis der er enighed om den politiske holdning til at beskytte børnene så bør regeringen hjælpe retsudvalget med at stille de rigtige ændringsforslag til det her lovforslag så vi får beskyttet børnene og vi gør det på den rigtige måde og at

er justitsministeren der har den juridiske ekspertise i sit bagland til at formulere de ændringsforslag helt præcist derfor skal jeg bede om at forslaget kommer tilbage til udvalget for jeg kan forstå at vi politisk er enige om at beskytte børnene

der er nu det ville være

lovgivning der er i dag er god nok

set til det justitsministeren siger om at der kan være tekniske problemer med

justitsministeren jo også kunne komme herop på talerstolen og givet et tilsagn om

se på om vi ikke kan stille et ændringsforslag til det her lovforslag der kan skabe en større beskyttelse for børnene hvor man tager hensyn til de måske valide problemstillinger som justitsministeren selv har

at se på om vi kan skabe lidt mere beskyttelse for børnene

vil være med til at beskytte børn i de her situationer

bedre end andre herre tom behnke ved udmærket når han læser besvarelsen på spørgsmål to at det jo allerede i dag er sådan at dørene i en række sædelighedssager skal lukkes under den forurettedes forklaring det gælder kun hvis den forurettede selv ønsker det virkeligheden er den

det ændringsforslag som herre tom behnke lægger op til her

den mulighed som allerede eksisterer i dag for børn under atten år

i samråd med bistandsadvokaten kan vælge at afgive forklaring for åbne døre og dermed og dermed

selv vælger det give offentligheden indblik i og

afvisningen af det andet ændringsforslag jeg kan udvide

ændringsforslaget lægger op til og udvider forældrenes ret til at få adgang til videoafhøringen

have ret til at se videoafhøringen selv om barnet eksempelvis er blevet tvangsfjernet

og hvad nu hvis videoafhøringen aldrig er blevet brugt i en retssal

og derfor er det heller ikke et spørgsmål om

er interesseret i at varetage barnets tarv og

så nogle forslag som er stillet af det konservative folkeparti støttet af en række andre borgerlige partier

ligestille barnets forældre

få lov til at se en video men forældrene kan ikke

er jo ikke en tredjebehandling det er en andenbehandling

at stille nye ændringsforslag sådan at vi kan få sikret det vi er optaget

for barnet men også retssikkerhed for forældrene og mulighed for at man kan få lov til at se

justitsministeriets embedsfolk har og det skulle vel nok være muligt hvis man ønsker et samarbejdende folkestyre som jeg kan forstå man på papiret ønsker

der kan stemmes nu

slutter afstemningen for ændringsforslaget stemte en og halvtreds imod stemte otte og halvtreds

ønskes afstemning

nummer to tiltrådt af udvalget med undtagelse af enhedslisten det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem uden for betænkningen af enhedslisten

slutter afstemningen

stemte elleve imod stemte ni og halvfems

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer tre og fire tiltrådt af udvalget med undtagelse af enhedslisten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

de medlemmer der gerne vil tale sammen er på vej

om lidt mere ro så er forhandlingen åbnet

sagde tilbage i december to tusind og ti og det er et citat det er nok nu vi har en tilstrækkelig stram

udlændingelovgivning der skal være ro om reglerne

massive lempelser i udlændingepolitikken

af tilknytningskravet en lempelse af

sidst men ikke mindst afskaffer regeringen pointsystemet og indvandringsprøven og dermed afskaffer regeringen en fleksibel

ordning der sikrer danmark en kvalificeret tilstrømning af udlændinge flere beregninger har vist at indvandrere

mindre udviklede lande svækker de offentlige finanser senest har dreams beregninger

for cepos vist at

mere udviklede lande

hvordan regeringen kan afskaffe nogle regler som sikrer en kvalificeret tilgang af udlændinge regeringen afskaffer pointsystemet og indvandringsprøven

at folk med meget ringe læsefærdigheder

vi fra venstre konservative og dansk folkepartis

familiesammenførte og flygtningene der dominerede blandt de indvandrere der kom til danmark

der i dag er tale om en helt anden type indvandrere

arbejde og for at studere dette selv om den samlede indvandring fra de mindre udviklede lande i dag ligger på samme niveau som den gjorde ved årtusindskiftet man kan altså kort

det var de kvalificerede indvandrere der kom hertil frem for indvandrere der kom hertil for

familiesammenført

socialdemokraterne og sf jo

tilbage i to tusind og ti fremlagde et pointsystem som man nu løber fra men nok om det regeringen ønsker som den siger en

til at få adgang til danmark det vil sige at den tre og tyve årige sygeplejerske fra australien der ønsker at komme til danmark

ikke kunne blive familiesammenført

ikke være noget problem for den fire og tyve årige ufaglærte somaliske mand mit spørgsmål er så bare hvordan kan man

robust men retfærdigt det har jeg meget svært ved at se bag regeringens retorik om robust men retfærdigt

nok snarere en meget simpel logik

et støtteparti der presser på

at man fjerner fire og tyve års reglen

øvrigt også se i dagens aviser

nuværende lovforslag om lempelser er således kun begyndelsen med disse ord kan jeg sige fra venstres side

efterkommere fra ikkevestlige lande ifølge cepos koster seksten milliard kroner om året hvorfor bruger venstres ordfører disse tal når de er behæftet med så mange statistiske problemer

skulle da undre mig meget hvis ikke ordføreren er enig i konklusionen nemlig at de indvandrere der kommer hertil

indvandrere der ikke bidrager til det danske samfund

en indvandrerpolitik i vores tid i regering som sikrede at de indvandrere der kom til danmark hovedsagelig kom her for at arbejde og for at studere nemlig indvandrere der så ville bidrage til det danske samfund

set det må være i alles interesse at den indvandring der sker til danmark også er en positiv indvandring forstået på den måde

det er mennesker der ønsker at bidrage mennesker der vil bidrage til det danske samfund

det radikale venstre er af en helt anden

en økonom som

at ordføreren bruger uvederhæftige tal synes ordføreren ikke

stort problem hvis man og det er jo det der er lagt op til nu begyndte at vende udviklingen

med hensyn til hvilke indvandrere der kommer til danmark

sådan at de indvandrere der kommer til danmark ikke kommer til at bidrage til det danske samfund i særlig høj grad

så de indvandrere der kom til danmark kom her for

og venstre

at høre om ikke fru inger støjberg kan bekræfte

ændringen af reglerne for ægtefællesammenføring med videre skønnes at medføre afledte merudgifter på integrationsområdet på

million kroner i to tusind og tolv op til otte og firs

og tretten op til

og fyrre million kroner i to tusind og fjorten og op til en hundrede og seks og tres million kroner årligt i to tusind

viser jo i virkeligheden det meget store problem som vi står over for nemlig at regeringen nu vil ændre indvandringen til danmark på en måde så det ikke længere er indvandrere der bidrager til det danske samfund

nærmest en ære i at de indvandrere der kommer til danmark ikke skal bidrage til det danske samfund det synes jeg er synd og skam vi skal være et åbent samfund men vi skal også være

samfund der tør at stille krav til de mennesker der kommer til danmark og vi skal være et samfund der understøtter at de mennesker der kommer til danmark også kommer her med kvalifikationer

i det ligger der jo faktisk også helt principielt at når man flytter hertil på den måde

er det jo fordi man ønsker at blive en del af det danske samfund

går ind for en stram udlændingepolitik og så står

roser et lovforslag der lemper udlændingepolitikken det lyder ikke særlig stramt i mine ører i hvert fald det ikke rigtig sammen synes jeg

at spørge lidt ind til det her med danskkundskaber for

at det var vigtigt at man havde gode danskkundskaber det er

gebyr på det at søge om familiesammenføring eksisterede også før pointsystemet så man lemper altså på en række områder otte og tyve års reglen ændrer man til en seks og tyve års regel der går man også endnu længere tilbage så man ændrer og lemper mere end det som man giver udtryk for og det synes

ærgerligt og problematisk jeg

her med danskkundskaber

til lovforslaget at hvis man ikke består danskprøverne aktualiseres spørgsmålet

siger om uddannelsessnobberi og jeg og enhedslisten er

enige i at det pointsystem som vi heldigvis afskaffer i dag i meget høj grad bar præg af uddannelsessnobberi

øvrigt en række andre organisationer anslår i

ikke vil kunne nå at bestå en danskprøve på a1 niveau inden for den tidsramme som regeringen lægger op til

i der kommer med

efter det her halve år hvorimod

der kommer uden en længere boglig uddannelse måske oven i købet som analfabeter vil have meget meget svært ved at bestå den prøve betragter ordføreren det ikke som

udtryk for uddannelsessnobberi at man altså laver en sorteringsmekanisme som i den grad giver bedre muligheder til dem der kommer med en

muligheden for integration i det danske samfund at man kan sproget problemet er bare at der altså er en række fagfolk som siger at det for en gruppe borgere der ikke har nogen uddannelse med sig i forvejen

muligt at leve her danskkrav som regeringen lægger op til med det her lovforslag

x antal måneder godt nok med mulighed for

hvis ikke man så består i anden omgang er det

det ene spørgsmål

altså at det her uddannelsessnobberi som

går vil man så fra socialdemokraternes side

meget klart i og med at at

siger at socialdemokratiet går ind for

en robust og retfærdig udlændingepolitik nu er

er helt med på at ordføreren er i en meget meget klemt situation og det

om man blev sendt

gjorde man måske nok da så fru johanne schmidt nielsen spurgte

når man diskuterer internt i regeringen og med

opholdstilladelsen inddraget det synes jeg

man også villig til at lade sig modellere

hvor det så godt nok ikke lige præcis er familiesammenføringer det handler om

df synspunkt på den ene side og et enhedslisten synspunkt på den

det kræver trods alt en vis indsigt i hvordan politik og taktik skal udføres må jeg sige

støtte lovforslaget regeringen vil med dette forslag lempe udlændingepolitikken og dermed på sigt svække den sociale og kulturelle sammenhængskraft i samfundet regeringen vil påstå at der ikke er den store forskel på den gamle politik og den nye politik men det passer ikke der er forskel og det vil helt naturligt medføre en stigning i indvandringen til danmark der er den afgørende forskel at dansk

noget imod at stille de krav stilles for at holde sammen på landet i dag belønner lovgivningen den familie og den udlænding som vælger ikke at bosætte sig i et ghettoområde den belønning og det betydningsfulde signal bortfalder bortfalder med lovforslaget

regler belønner den udlænding som forinden ankomsten til danmark kan dokumentere selvforsørgelse i sit eget land og hvorfor egentlig det jo det er ud fra den logiske og simple tankegang at hvis man er i stand til at forsørge sig selv inden man kommer hertil så taler det

for at man også kan forsørge sig selv i danmark og det giver jo gode eller i hvert fald bedre muligheder for en vellykket integration og den tankegang gør regeringen op med ligeledes belønner den nuværende lovgivning den der har uddannelse bag sig eller den der har gode sprogkundskaber vi opstiller det ikke som et ekskluderende krav at man absolut skal have en uddannelse for at blive familiesammenført til danmark vi opstiller det heller ikke som et ufravigeligt krav at man bosætter sig uden for et ghettoområde men vi betragter det som noget positivt noget som vi gerne vil belønne via lovgivningen og jo flere positive træk man har bag sig jo tættere kommer man på en opholdstilladelse og det modsatte gør sig så gældende hvis man har flere negative træk bag sig det skammer vi os ikke over tværtimod i vi stolte over at turde sige at beskæftigelse det

et arbejde faglært som ufaglært er positivt ligesom uddannelse og sprogkundskaber tæller med som noget positivt hvis man som udlænding ønsker at leve sit liv i danmark det som den tidligere regering og

var på ingen måde urimeligt kravene og lovgivningen var og er stadig væk set i lyset af de store integrationsproblemer yderst velafbalancerede

mener vi at det er sund fornuft at stille krav om deltagelse i et danskkursus i forbindelse med tilknytningskravet det krav bortfalder også indvandringsprøven som stiller krav til den enkeltes danskkundskaber og som derudover indeholder en prøve om danske samfundsforhold bortfalder med dette lovforslag nu skal der åbenbart ikke længere være en prøve om det land som den enkelte udlænding søger om lov til at bo i det forstår jeg simpelt hen ikke hvad er der dog i vejen med

er i øvrigt også uklart hvor mange spørgsmål og opgaver man fremover skal bestå for at kunne få opholdstilladelse det fremgår heller ikke klart hvilke konsekvenser der præcist er såfremt en udlænding ikke består de pågældende prøver hvis indhold indtil videre er hemmeligt

lovforslaget skal man næsten være uheldig for at blive nægtet fortsat ophold i landet hvis man dumper og det holder jo ikke regeringen burde mere tydeligt redegøre for konsekvenserne af den lovgivning man her lægger frem jeg tror og det fremgår jo også af bemærkningerne til lovforslaget at vi vil se en stigning i den del af indvandringen kommer til landet som led i en familiesammenføring lempelserne vil påføre skatteborgerne store årlige millionregninger og det fremgår også af lovforslagets bemærkninger den såkaldte robuste og retfærdige udlændingepolitik vil svække den nationale sammenhængskraft der er ikke meget retfærdighed over for det danske folk det kulturelle fællesskab vil med disse og regeringens øvrige initiativer blive sat under pres og vil blive unødigt udfordret på grund af

rødes ulidelige leflen for de politisk korrekte holdninger det lyder så fint alt sammen pakket ind i velforberedte taler og skrevet af embedsmændene og toprådgiverne

pæne overskrifter men det ændrer ikke ved at det bliver de næste mange generationer som kommer til at betale prisen økonomisk socialt og kulturelt

udlændingepolitik nemlig pointsystemet for familiesammenføringer

vko introducerede pointsystemet

der fik bægeret til at flyde over

at udlændingestramningerne havde nået et absurd niveau hvor de ikke kun ramte de få

at de har en passende bolig

når vi begynder at blande os i hvem man

absolut intet at gøre kærligheden tilhører

og uuddannede ægtefæller vi kan ikke sondre mellem de ægtefæller der har forfædre i amerika og dem der

vi kan ikke sondre mellem ægtefæller der taler fransk og ægtefæller der taler thailandsk

borgere på basis af den slags kriterier

og appetitlige ressourcer og kompetencer

nemlig retten til et familieliv

bliver udsat for diverse forfærdeligheder fordi vi

har haft en indvandring som man ikke kontrollere

martin henriksen kender det at gå på kompromis og ikke få alt det man ønsker at det her

reglen er ikke vokset i vores baghave men vi har accepteret den

vi kan leve med det er sådan set et kompromis som vi er stolte af fordi det er første gang i ti år at vi netop går i den rigtige retning og ikke bare er stramninger

det store held med i forhold til nogle af de misforståelser der har været omkring pointsystemet i den gældende lovgivning

kunne vise at man er selvforsørgende i sit hjemland og i beskæftigelse

altså faktisk via sine handlinger viser at man ikke ønsker at leve i parallelsamfund

uden at have en uddannelse

vil have mulighed for at få deres ægtefælle til danmark under det gamle pointsystem jeg er ligeglad med om man kalder det snobberi eller ej

en gradsforskel for mig handler det om en fuldstændig basal og grundlæggende ret for danske statsborgere

at få deres ægtefælle herop lige meget hvor de bosætter sig lige meget hvilken uddannelse ægtefællen har

over fire og tyve

var skrevet på det vil jeg ikke gå ind i

at problematisere det faktum at indvandringen

er en ganske og har historisk set været en ganske bekosteligt affære og det vil jeg bare gerne

to tusind og fem at et skift i indvandrernes og efterkommernes gennemsnitlige økonomiske karakteristika så de svarer til gennemsnittet for personer af dansk oprindelse reducerer den offentlige sektors langsigtede langsigtede finansieringsproblem med firs procent

er helt klar over at indvandringen i danmark har kostet rigtig rigtig meget og er et problem i forhold til den langsigtede strukturelle udfordring som danmark

afgørende at sondre mellem to ting her

og min eller vores børns ret til at få deres ægtefælle til danmark

sådan set en fundamental menneskeret og den gør vi ikke op i kroner og øre hvis man endelig skal gøre det

sørge for at det bliver en overskudsforretning hvis det skulle være en underskudsforretning jeg tror i øvrigt godt at vi kan løfte den opgave hvis vi modtager vores udlændinge

smule mere imødekommenhed og optimisme end vi gør i dag det synes jeg

set også der er rigtig gode ansatser til i det her lovforslag

tal og de historiske fakta siger entydigt at

i danmark har været en katastrofe set fra et økonomisk synspunkt

en efterlønsreform som skal

på den lange bane når vi skal lave dagpengereform når vi skal have alle de reformer som er helt nødvendige og som vi skulle i gang med alligevel

at vi har haft en indvandring til danmark som i den grad har udfordret vores økonomi det har jo betydning for hver eneste dansker man ser ude på gaden i dag at den indvandring vi har haft i danmark er en meget stor belastning for dansk økonomi det vil jeg bare lige

optaget af økonomi gør vi ikke alt op i økonomi vi synes at

som er mindst lige så hårde og faktuelle som tal nemlig rettigheder

for os at se nemlig retten til familieliv

heller ikke noget som ruinerer danmark og ødelægger danmarks fremtid det her er noget vi har råd til men jeg er fuldstændig enig med ordføreren

skal sørge for at gøre det her til en overskudsforretning og den bedste integration man sådan set kan få er jo den der finder sted i familien

i stedet for at tage til udlandet og lægge den der for det

til dem og deres ægtefæller for det tror

at beskrive hvilken ret man har til at

fordi kærlighed ingen grænser kender og den slags

så meget på sinde med de her tre og tyve årige

venstre så meget på sinde

i en forhandling i forhold til dem under fire og tyve

det er fordi man ønsker at fange mig

står jo netop bag pointsystemet men når mit

for slusen og nu kan folk komme til danmark og blive familiesammenført

faglærte fra australien det kunne være en sygeplejerske eller en tømrer eller så meget andet

spørgsmål nummer to at fire og tyve års reglen burde stå for fald hvis det stod til det radikale venstre

vilkårene for de tre og tyve årige det kan jeg sådan set ikke forstå

har vi aldrig været men vi synes den er til at leve med

muligheden den tre og tyve årige kan trods alt vente sig til en familiesammenføring

en god uddannelse

til en opholdstilladelse det kan den tre og tyve årige

være meget interessant at se

jeg kan forstå at ordføreren lægger meget vægt på at

har nogle rettigheder og så videre

nogle rettigheder hvis man nu bliver familiesammenført

pligt siger regeringen går hånd i hånd hvad er det så for nogle pligter man kan stille

stille en garanti der er et krav om at

sluserne og siger kom alle sammen og hæv lige kontanthjælp i samme omgang vi stiller krav men det er krav som er realistiske som alle

at kunne opfylde men som netop også betyder at de ægtefæller

det

mig ansvaret jeg påtager mig byrden med min ægtefælle det synes vi er sådan

til at organisere sit familieliv som

ene ægtefælle

rettighederne

skal kunne forelske sig i hvem søren man

man skal kunne organisere sin familie som det nu passer ind i krammet er bare en gang hul snak

hvordan ser ordføreren det her blive gennemtvunget således

til at sende folk ud igen efter at man har familiesammenført dem

symboler på en udlændingelovgivning der kammede helt over og indfører relevante fair og ordentlige krav til mennesker som ønsker at få deres ægtefælle til danmark fra udlandet men sejren er jo ikke alene symbolsk for med dette lovforslag får vi afskaffet et system som har straffet nogle af de mennesker

bidrager massivt til det danske samfund og som knokler for at få integrationen til at lykkes jeg har det sådan set rigtig godt med at vi stiller krav til vore medmennesker og har forventninger til hinanden

har vi om noget haft eksempler på at det ikke er alle krav der er lige fornuftige at stille

mener vi at gode og retfærdige krav er en måde at vise hinanden en grundlæggende anerkendelse og respekt på og den

at skabe et system som forbereder folk på livet i danmark hvis de skal bo her sammen med deres ægtefælle og som sikrer at de mennesker som vælger at bo i danmark

er vigtigt personer i danmark skal have mulighed for at få deres udenlandske ægtefælle til danmark men ikke uden at vi stiller rimelige og relevante krav

system belønnede danskere som fandt en ægtefælle med en uddannelse fra eliteuniversiteter og arbejdsfelter hvor der mangler arbejdskraft i danmark men vi havde også dengang en lovgivning til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft så den sammenblanding var underlig fra starten af din ret til at leve i danmark med din mand eller din kone bør selvfølgelig ikke afgøres af hvad vi lige for tiden mangler på det danske arbejdsmarked

optræder på en positivliste

også rullet en lang række unødige barrierer

sikkerhedsstillelsen ned til et rimeligt niveau det har aldrig været klart hvorfor det skulle stige da der mig bekendt aldrig har været behov for at trække hele beløbet det var en socialt skæv forringelse som den tidligere regering stod bag

at komme til danmark og yde en indsats i dag tager vi fat på at afskaffe et pointsystem

en fair balance i udlændingelovgivningen det glæder mig usigeligt at vi får danmarks udlændingepolitik tilbage på det rette spor sf støtter selvfølgelig og med stor glæde lovforslaget

synes det er urimeligt at stille krav om at en udlænding der ønsker at

har været i beskæftigelse i sit hjemland inden vedkommende kommer til danmark det var noget af det

hvorfor er det urimeligt

i beskæftigelse når man kommer til danmark er den logik fuldstændig fremmed for

og det handler også om at stille sig til rådighed på arbejdsmarkedet

uddannelse og på den måde indgå på lige vilkår

det har været det væsentligste for os det der har været urimeligt ved det pointsystem som vi nu afskaffer er

formodninger om hvem der nok kan integreres

det danske arbejdsmarked og det er den urimelighed som

stedet sige at det der er formålet her er at

jo at man kan få en nogenlunde ordentlig diskussion ud af det

vil bare igen spørge hvorfor er det urimeligt at man stiller som et krav blandt flere at man skal

ikke se den logiske sammenhæng det var den ene

der kommer til danmark lærer dansk

ordføreren siger at det er et ud af flere krav det urimelige ved pointsystemet var at man skulle samle point

kommer til danmark lærer dansk og er villige til at indgå

arbejdsmarkedet derfor pointerer jeg meget pædagogisk synes jeg selv

bagudskuende og kigge på hvad der skete på det tidspunkt

forventninger i lovgivningen om det der er et krav om at man skal lære dansk for at opretholde den

derfor er det jo helt naturligt at man gør det på den måde

meget glædeligt at familiesammenføringsreglerne for første gang i rigtig lang tid bliver forbedret det vil sige at det bliver lettere for folk at finde sig en mand eller en kone i udlandet

et af de lovforslag der gør det synligt at

har haft magten de sidste ti år

det her lovforslag vil flere danske borgere

hen få råd til at søge om familiesammenføring fordi de absurd høje

forslaget vil også betyde at flere vil få familiesammenføring pointsystemet indvandringsprøven afskaffes kravene til

de familiesammenførtes danskindlæring gøres mindre

tilknytningskravet blødes lidt op otte og tyve års reglen bliver til en seks og tyve års regel og så er

ned siger jeg i gåseøjne på omkring halvtredstusind kroner det er alt sammen skridt i den rigtige retning og jeg vil komme med nogle korte kommentarer til de enkelte dele af lovforslaget

med det her lovforslag afskaffet i enhedslisten har vi fra starten af været fuldstændig grundlæggende imod den tankegang der ligger bag pointsystemet vi synes det er

usympatisk at danske borgere der forelsker sig i en akademiker fra et eliteuniversitet skal have bedre mulighed for at få sin mand eller kone med til danmark end hvis han eller hun havde forelsket sig i en tømrer eller i en pædagog vi synes at det er meget meget sympatisk at man får gjort op

praksis til gengæld vil

vi vil fortsat arbejde for at de her alt for stramme regler

vi mener faktisk at det er en grundlæggende ret eller bør være en grundlæggende ret for borgere i et moderne demokratisk samfund at de kan finde sig kærester i andre lande som de kan få lov til at bo sammen med her i

som regeringen jo som sagt desværre også vælger at at holde fast i noterer vi os selvfølgelig at der

trods alt er en lille forbedring i form af at otte og tyve års reglen bliver ændret til en seks og tyve års regel altså hvis man har haft dansk statsborgerskab i seks og tyve år eller har opholdt sig lovligt her i

så behøver man ikke at leve op til tilknytningskravet man kan sige

og hvad enten vi siger otte og tyve år eller seks og tyve år mener vi i enhedslisten at

er langt over den årrække som man med rimelighed kan sige at der skal til

slået rødder kan man sige

fra enhedslistens side arbejde på at få det her antal år

afskaffer også indvandringsprøven som jo blev vedtaget i to tusind og syv sat i kraft i to tusind

elleve uden at den seneste skærpelse altså er nået at træde i kraft

afskaffelse af indvandringsprøven

havde fået opholdstilladelse i danmark er helt urimelig jeg forsøgte i øvrigt flere gange at få den tidligere regering til at svare på rimeligheden i

så skulle personen til indvandringsprøve men hvis man forelskede sig i en japaner

til indvandringsprøve det fik jeg desværre aldrig nogen sinde et klart svar på jeg prøvede mange gange men uden

i stedet indfører regeringen så en danskprøve som jo skal være bestået inden for et

det er helt afgørende at man lærer dansk og det er uanset om man kommer som direktør fra usa

danske samfund at man kan tale sproget alligevel synes vi at man skal lytte til de problemer

nemlig at den her proces omkring danskprøven er for forhastet

det vigtigste i den forbindelse er nok at det vil være meget forskelligt om man har mulighed for at lære dansk så hurtigt hvis man kommer fra et område hvor sproget ligner det danske man er fortrolig med det latinske alfabet man har en videregående boglig uddannelse så bliver det nok ikke svært hvis omvendt de her forudsætninger ikke er til stede

også kom ind på i mine spørgsmål til socialdemokraternes ordfører synes jeg måske at det klinger lidt hult at man taler om uddannelsessnobberi i forhold til

pointsystem men

mange andre ting jeg kunne kommentere hvis ikke der var en formand ved siden af mig der stod

der er store problemer det sidste jeg vil nævne

til den økonomiske sikkerhedsstillelse hvor er det dejligt at vi går fra

også mange mennesker for hvem halvtredstusind ikke lige er noget man smider på bordet der har vi altså stadig væk

når man tænker på hvor kraftig overskridelsen var

så giver jeg ordet til herre joachim b olsen ordfører for

danske samfund hviler på en stiltiende men uomgængelig kontrakt om at borgerne i den erhvervsaktive alder går på arbejde og betaler skat til de børn unge og ældre

går i skole er under uddannelse eller for de ældres vedkommende er gået på pension desuden betaler danskere i arbejde også skat til at forsørge den fjerdedel af danskerne i den erhvervsaktive alder som er på passiv forsørgelse den andel er i øvrigt større i danmark end i lande som vi normalt sammenligner os med en sådan kontrakt kan kun opretholdes hvis der er balance mellem antallet af borgere i beskæftigelse

af borgere som er uden beskæftigelse der skal være balance mellem udgifter og indtægter oven i det skal lægges at det høje skattetryk som skal finansiere denne omfattende omfordeling i sig selv har skadelige effekter på danmarks muligheder for at skabe vækst og velstand

derudover er der naturligvis det moralske aspekt i at staten beslaglægger så stor en del af frugten af folks arbejde der er flere grunde til at danmark har udsigt til lav vækst og underskud på de offentlige finanser i de kommende årtier en af årsagerne er den fejlslagne

den har ganske enkelt været katastrofal for hver ny gruppe af indvandrere der er kommet til danmark siden nitten halvfjerdserne er både erhvervsfrekvensen og beskæftigelsesfrekvensen faldet de økonomiske konsekvenser af

i danmark har aldrig spillet den store rolle i debatten hverken fra politikernes meningsdannernes eller mediernes side i øvrigt spillede befolkningens holdning til den øgede indvandring heller ikke den store rolle i debatten op gennem nitten firserne hensynet til samfundets økonomiske bæredygtighed var fuldstændig fraværende

på trods af at antallet af udenlandske statsborgere i nitten tre og halvfems var steget

to tredjedele af indvandrerne havde deres oprindelse i tredjeverdenslande og havde meget ringe chance for senere at opnå en tilknytning til det danske arbejdsmarked fra nitten seks og halvfems og frem blev beskæftigelsesgraden for de ikkevestlige indvandrere forbedret en anelse situationen gik fra at

meget dårlig beskæftigelsesgraden for ikkevestlige indvandrere i danmark var nemlig den dårligste blandt samtlige velfærdssamfund under nullerne

og en strammere indvandringspolitik forbedredes situationen en anelse yderligere beskæftigelsesefterslæbet faldt fra en og halvtreds procent i nitten tre og halvfems til to og tredive procent i to tusind og syv

stadig et meget stort efterslæb også i international sammenhæng diskussionen om indvandring har stort set drejet sig om menneskesyn

om religion og kultur de økonomiske konsekvenser af indvandringen til danmark har knap nok været genstand for interesse fra samfundsforskere men indvandring har naturligvis økonomiske konsekvenser for det danske samfund og dermed for hver enkelt dansker hvis indvandrere i den erhvervsaktive alder kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet kan den ene af de to afgørende forudsætninger for at opfylde kontrakten mellem generationerne ikke opfyldes

på indvandrere fra ikkevestlige lande og deres tilknytning til arbejdsmarkedet op gennem nullerne blev der sat fokus på de økonomiske konsekvenser som indvandringen har haft for danmark velfærdskommissionen skrev i 2005 et skift i indvandrernes og efterkommernes gennemsnitlige økonomiske karakteristika så de svarer til gennemsnittet for personer af dansk oprindelse reducerer den offentlige sektors langsigtede finansieringsproblem med firs procent de helt nødvendige reformer af

efterløn pensionsalder og dagpengeperiode skal altså også ses i lyset af at

halvfjerdserne og frem bidrog ganske negativt til den langsigtede finansiering af det danske samfund man kan kort sagt sige at ønsker man et velfærdssamfund

kræver det en stram og restriktiv indvandringspolitik i liberal alliance er vi styret af princippet om åbne grænser og lukkede kasser vi vil meget gerne have indvandrere til danmark som kan bidrage positivt til det danske samfund al historisk erfaring tilsiger at indvandring bidrager endog meget positivt til et lands vækst og velstand hvis indvandringen vel at mærke er af en karakter hvor indvandrerne finder en plads på arbejdsmarkedet det er ikke overvejende den type indvandring vi har haft i danmark derfor lægger vi i liberal alliance lige så høj vægt på de lukkede kasser du skal altså være velkommen i danmark

din familie med men du skal kunne forsørge den dette princip sikrer unødvendigt bureaukrati og smagsdommeri og sikrer at vi i danmark kun får den indvandring som der er behov for vi bryder os hverken

men vi bryder os lige så lidt om indvandring der øger de offentlige udgifter det gør dette forslag og derfor kan vi ikke umiddelbart stemme for forslaget som det

stemme imod det her lovforslag det står jo i skærende kontrast til de andre områder inden for udlændingeområdet hvor liberal alliance har lavet aftaler med den socialistiske regering om at lempe udlændingepolitikken om at bruge

åbne grænser

stram udlændingepolitik det er jo det stik modsatte af en

hvis de på forhånd har en kontrakt med en dansk arbejdsgiver

skal de i øvrigt selv betale en sundhedsforsikring

må ikke trække på de offentlige kasser det er et krav og det sikrer at vi får den indvandring som vi har behov for herre martin henriksen må også erkende at den historiske erfaring viser at indvandring når den er af en karakter hvor

kommer til et land bidrager med nye ideer og med arbejdskraft som der er behov for er med til at øge et lands

og det vil vi meget gerne have men vi vil ikke have at folk kommer

man skal have en aftale aftale med en arbejdsgiver for at

jo blive udkonkurreret af billig arbejdskraft for eksempel fra asien men også fra andre dele

så ville de danskere jo skulle gå over på offentlig forsørgelse og det er jo så en udgift for det danske samfund derfor synes jeg altså at

er der nogle elementer i den udlændingepolitik som man bør

en høj løn og man må også sige at lønnen lige på det her felt er blevet så høj at arbejdspladser flytter ud af landet slagterier flytter for eksempel til tyskland hvor lønnen er meget lavere det betyder

masse slagteriarbejdere som skal finde andet arbejde eller som ender på offentlig forsørgelse men der er ikke noget historisk belæg for at sige at den konklusion som ordføreren

at der er behov for arbejdskraft på et bestemt område

som kommer herind som måske kan konkurrere til lavere løn gør

at landet bliver mere velstående fordi ressourcerne bliver brugt fornuftigt for det er jo ikke sådan at de mennesker som så ikke kan konkurrere på det felt

når det handler om at at der er

et tilknytningskrav og krav om sprogprøve for at fastholde sit opholdsgrundlag det er altså i al sin enkelhed en

hvor det

og sprogkravet og selvfølgelig hertil hørende danskundervisning

at fremme integrationen frem for at splitte og hvor det er klare krav klare rettigheder og pligter og ikke mindst øget fokus på danskundervisning og i sammenhæng med regeringens øvrige

forbedret integration som står i centrum

til liberal alliance fordi man er er med på

der ganske enkelt er tale om at regeringen med lovforslaget i hovedtræk i hovedtræk

ikke mindst af tidligere statsminister herre lars løkke rasmussen da han stod på den her talerstol ved folketingets åbning i to tusind og ni at der var styr på indvandringen derfor

positive stemning der er et forslag

er den rigtige vej når vi skal diskutere hvordan vi kan sikre en holdbar politik på

det handler om de spørgsmål enhedslisten har rejst og også de spørgsmål som liberal alliance har rejst

kommet en rapport fra social og integrationsministeriet

bruger eu reglerne den såkaldte malmømodel til at omgå

fulgt op på om reglerne for ægtefællesammenføring

eu regler som bliver brugt til at omgå

jo faktisk i dag så er det da relevant for den politiske diskussion

rapport der er kommet fra ministerens kollega social

viser at en del ikkevestlige indvandrere bruger eu reglerne den såkaldte malmømodel til at omgå

er noget som justitsministeren agter at gøre noget ved

konstatere at regler vi vedtager her bliver

eu reglerne og det vi diskuterer her

det der er værd at understrege her er at vi har en fire og tyve års regel som består at vi har sikkerhed for at

både er robust og retfærdig den bygger på en fire og tyve års regel den bygger på et tilknytningskrav og den bygger på at man skal have bestået en danskprøve for at fastholde sit

opholdsgrundlag hvis ikke har det de konsekvenser

jeg tager ordet i anden runde fordi jeg synes det er tankevækkende at argumenterne for lovgivningen er så overfladiske jeg synes også det er tankevækkende at ministeren

den lovgivning som vi diskuterer her i dag det synes jeg da alt andet lige er relevant om ikke andet så som en serviceoplysning

det på den debat vi har haft næsten

i forvejen lever her hvis man fører den tanke helt ud i livet

ganske enkelt bryde sammen når jeg lytter til radikale venstre og enhedslisten

der slet ikke skal være nogen udlændingepolitik som regulerer adgangen

at justitsministeren og andre bliver ved med at sige at man blot fører reglerne tilbage til før pointsystemet sagen er jo den at

til en seks og tyve års regel før pointsystemet var den økonomiske garantistillelse på næsten fireogtredstusind kroner

til halvtredstusind kroner før pointsystemet var der gebyr på ansøgninger om familiesammenføring det afskaffer man også før pointsystemet var der krav om bestået indvandringsprøve indvandringsprøven bortfalder med dette lovforslag det er altså en række eksempler på at regeringen lemper mere end det man giver udtryk for i offentligheden og her folketingssalen

fire og tyve års reglen ikke længere nok det var også derfor vi indførte nye

fordi de er blevet gift med en dansker og her taler jeg om udlændinge fra lande som australien new zealand japan israel canada schweiz sydkorea og usa det

på ingen måde mening når man tager i betragtning at der stort set ingen integrationsproblemer er med mennesker herfra vi har i dag en glimrende lovgivning der rent faktisk forskelsbehandler hvor det giver mening vi havde egentlig fundet ud af hvordan man kunne gøre det lidt lettere for dem som overhovedet ikke giver nogen problemer for danmark og lidt sværere for dem der giver problemer for danmark det er almindelig sund fornuft ja vi havde sågar med pointsystemet fundet en måde at sikre at den unge dansker på tre og tyve år der på sit

fik en mulighed for at blive familiesammenført før

kunne opnå de nødvendige point det var bestemt ikke nemt men det kunne altså lade sig gøre det gider regeringen så heller ikke mere pointsystemet er bedre end fire og tyve års reglen ganske enkelt fordi vi strammede reglerne over for de udlændinge som var vanskelige at integrere og det uanset om de var fire og tyve år fire og tredive år eller fire og fyrre år

blev det svært og for nogle blev det umuligt alt det ødelægger regeringen i dag med dette lovforslag

overskrifter som robust og retfærdig men lovforslaget er ingen af delene man vælger af uransagelige årsager at gå ind og lempe lige præcis dér hvor vi ved at der kommer

de største integrationsproblemer ud af det det er en dårlig dag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

og jeg giver ordet til den første ordfører som er herre peter juel jensen

hovedelementet i lovforslaget er at indføre en adgang

tilskadekomne til at rejse en sag om erstatning og godtgørelse i anledning af erhvervssygdomme i sager hvor tilskadekomnes fordring på erstatning og godtgørelse er forældet det skyldes at nogle erhvervssygdomme er så længe om at udvikle sig at kravet på erstatning og godtgørelse er forældet før tilskadekomne har fået kendskab til sygdommen forslaget giver tilskadekomne mulighed for fremadrettet at få behandlet disse sager det vil sige

hvor tilskadekomne fremover bliver bekendt med sygdommen og sammenhængen med arbejdet forslaget giver tillige tilskadekomne der tidligere har fået behandlet en sag i det administrative system mulighed for at genanmelde fordringen på erstatning og godtgørelse hvis sagen ikke er anerkendt tidligere på grund af forældelse så langt er vi enige med regeringen da lovforslaget må være en konsekvens af ændringer der lå mere eller mindre klar i ministeriet ved valget

et andet element i lovforslaget er indførelsen af administrative bødeforlæg her hører enigheden op venstre er ikke ubetinget tilhængere af administrative bødeforlæg vi anerkender at det

også et værktøj der skal bruges med omtanke i venstre savner vi viden om hvordan og hvorledes jeg vil gerne beklage at når ministeren tager det

så ikke på forhånd har indkaldt ordførerne for denne sag er alt for vigtig til at fortabe sig i en eventuel debat om administrative bøder formålet må være at sikre at man som arbejdstager har mulighed for at få erstatning og godtgørelse for noget

i venstre vil vi under udvalgsarbejdet stille spørgsmål for at få belyst dette og vil forbeholde os ret til først at tage stilling når vi kender svarene på spørgsmålene som bliver rejst i forbindelse med

er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne og der bliver hver dag gjort en stor indsats på arbejdspladserne rundtom i danmark det er afgørende at vi hele tiden har fokus på arbejdsmiljøet

tyve planen for arbejdsmiljø som alle partierne i tinget bakker op om

også en lang række initiativer og fokuspunkter der skal mindske muligheden for at man kommer til skade eller bliver nedslidt på sit arbejde det skal ses i lyset af

for den enkelte der ikke bliver syg eller skadet

for virksomhederne der sparer store beløb ved mindre fravær

der dermed bliver flere hænder til rådighed og ikke mindst for samfundet i kraft af sparede sygedagpenge og større arbejdsudbud men uanset hvor god en lovgivning vi har og hvor god en indsats der ydes

og her er det jo så vigtigt at der er et godt system der både kan få rettet op på forholdene på den enkelte virksomhed og give de skadelidte en passende erstatning som kompensation

i de tilfælde hvor der er tale om en brækket arm eller en ulykke og hvor

er åbenlyst hvad der er sket og hvornår er det ikke noget problem men der er tilfælde hvor det tager lang tid inden det viser sig at man har fået en arbejdsskade det gælder for eksempel i forhold til

derfor er det vigtigt at der ikke er en forældelsesfrist for disse skader

i socialdemokratiet er vi tilfredse med at det nu med denne tilretning af loven sikres at alle har en mulighed for at få deres sag behandlet uanset hvornår påvirkningen er sket og at de sager der tidligere blev afvist på grund af forældelse kan tages op igen vi er også tilfredse med at bøderne for ikke at overholde loven sættes op og at gentagelse betyder højere bøder de tekniske ændringer i

ingen bemærkninger til og vi kan derfor støtte

kan tilslutte mig det som venstres ordfører har sagt om erhvervssygdomme

får den rigtige behandling i forbindelse med erhvervssygdomme

og krav på der er også nogle andre små elementer i

selvforsikret jeg har lidt svært ved

bedømme om det er en fordel for folkekirken

spurgt lidt ind til i forbindelse med udvalgsarbejdet

at ministeren ikke har indkaldt

det kun var enhedslisten der ikke var med i det forlig dengang

have fået en gennemgang af det her lovforslag og hørt hvad de forskellige partier

til det her

giver færre arbejdsskader det er ikke det det er mere

meget tvivlende og jeg er ikke sikker på at vi i dansk

hvert fald have spurgt lidt mere ind til det

følge men vi skal også bare være sikre på at der så ikke

hvad vi egentlig får ud af de her tiltag

arbejdsskader eller forbedre forholdene vedrørende arbejdsskader

meget meget bredt forlig

arbejdsskadelovgivningen fra to tusind og fire

ministeren mulighed for at forklare partierne

få de knaster

også for embedsmændene nu skal embedsmændene jo så til at finde ud af om det her

jeg vil råde ministeren til fremover når der er sådan

et lovforslag så vi kan få problemerne løst inden vi skal til at stå

ministeren så problemet

den arbejdsskadelovgivning fra to tusind og fire vi har ikke forhandlet en ny arbejdsskadelovgivning siden

altid justeres nogle detaljer i

ministeren kig på de forligskredse der er

at rejse en sag om erstatning og godtgørelse

det er så i de sager hvor tilskadekomnes krav

erstatning og godtgørelse er forældede

første januar to tusind og otte baggrunden er at nogle erhvervssygdomme er så længe om at udvikle sig at krav på erstatning og godtgørelse er forældede før tilskadekomne får kendskab til sygdommen derfor giver forslaget den skadelidte mulighed for i det videre forløb at få behandlet disse sager det vil altså sige sager hvor tilskadekomne fremover bliver bekendt med sygdommen og sammenhængen med arbejdet lovforslaget åbner også

for muligheden for at personer der tidligere har fået en afgørelse om at deres krav er forældet kan få genoptaget og behandlet deres sag der er også et andet element i lovforslaget og det handler om at vi nu giver arbejdsskadestyrelsen mulighed for at udstede administrative bøder i ukomplicerede sager

hvor der ikke er tvivl om at arbejdsgiveren har overtrådt arbejdsskadesikringsloven samlet set

at lovforslaget trækker i den rigtige retning med hensyn til arbejdsmiljø

da forældelsesloven blev ændret i maj to tusind og elleve glemte man de skadelidte der før første januar to tusind og otte havde fået afvist deres krav om erstatning på grund af de daværende forældelsesregler det er rigtig godt at man nu sikrer at alle der tidligere har fået afvist deres krav om erstatning på grund af den daværende forældelsesfrist nu har ret til at få behandlet deres sag i

erhvervssygdom samtidig indfører man så

bøderne til arbejdsgiverne bliver fordoblet men vi mener at der stadig væk er tale om beskedne bøder og vi må også gøre opmærksom på at det er meget sjældent at arbejdsgiverne har fået bøder når de ikke har anmeldt en arbejdsulykke vi har ikke kendskab til en eneste sag hvor det er sket der er her et misforhold mellem arbejdsgivernes meget beskedne bøder bøder og i praksis slet ingen bøde og det tab på op til flere millioner kroner som de skadelidte som kom til skade før første juli to tusind og syv har haft fordi arbejdsgiveren ikke har anmeldt deres skade

til sidst vil jeg sige at i bemærkningerne til lovforslaget står der at i forbindelse med debatten i efteråret to tusind og ti der rejst en kritik af den absolutte forældelsesfrist på tredive år i sager om erhvervssygdomme spørgsmålet blev navnlig rejst i

til personer der mange år efter

at have været udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde udviklede lungehindekræft jeg synes at man

gårsdagens dokumentarudsendelse

hvor de dokumenterede at flsmidth har udsat tusinder af arbejdere for asbest i deres asbestmine på cypern indtil nitten seks og firs det er faktisk grotesk at flsmidths ledelse har nægtet at give erstatning til de mange som enten er døde eller lever med lungehindekræft og derfor

vil jeg godt spørge ministeren om hun vil kommentere

kan gøre for at få flsmidth til at give en klækkelig erstatning til de mange

asbestofre på cypern med disse

hvor enhedslistens ordfører herre jørgen arbo bæhr sluttede nemlig med hvad

når vi taler om det her lovforslag og det er lige præcis mennesker der har gået på arbejde dag efter dag uge efter uge år efter år som passet deres arbejde

på baggrund af eksempelvis arbejde med asbest har udviklet en alvorlig

rigtig rigtig farlig sygdom for eksempel lungehindekræft

det er fuldstændig afgørende at også sygdomme der udvikles over tid for nogle sygdommes vedkommende

og det her område i det hele taget det er det

meget enig med med enhedslistens ordfører i at det der må være afgørende for os

tab af erhvervs og arbejdsevne som det måtte medføre det gør ondt på os alle sammen at mennesker egentlig bare fordi de har passet deres arbejde

det mindste vi kan gøre er selvfølgelig at sørge for at lovgivningen harmonerer med

når det når det er nødvendigt at følge op på på ændringer af forældelsesloven

at den forældelseslov som det her lovforslag refererer tilbage til ikke gælder for krav der var forældede

første januar to tusind og otte og der kan stadig væk komme

at personer der tidligere har fået en

afgørelse om at deres krav er forældet alligevel kan få genoptaget og behandlet

deres sag så langt så godt jeg lytter mig til at alle folketingets partier er enige i den målsætning

element i lovforslaget her er spørgsmålet om administrative bøder som det har været rejst af

vi foreslår her er at arbejdsskadestyrelsen i fremtiden skal have mulighed for at udstede en administrativ bøde i de sager der er helt ukomplicerede

ikke er nogen som helst tvivl om at arbejdsgiveren har overtrådt arbejdsskadesikringsloven

bureaukratiet og administrationen at sørge for at sagerne kommer hurtigt igennem at der kommer en afklaring og

at arbejdsgiveren undgår en politisag der hvor man så at sige kan nøjes med en administrativ bøde det er også vigtigt for mig at understrege at administrative bøder kun skal bruges i de tilfælde hvor sagerne er ukomplicerede

som sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt vedkommende måtte have overtrådt loven

mulighed for at sagen bliver oversendt til politiet nøjagtig som

er det selvfølgelig noget vi i fællesskab

skal afklare derfor ser jeg frem til at

af udvalgets medlemmer stiller spørgsmålstegn

ikke spørgsmålstegn men spørgsmål herom og så tager vi selvfølgelig

diskussionen og om nødvendigt også en politisk drøftelse det vil jeg til enhver tid gerne

med de faldne kommentarer

den udvalgsbehandling foran os håber jeg selvfølgelig på

nogle mennesker derude der er blevet syge af at gå på arbejde en del af dem har

meget meget forringet livskvalitet nogle af dem er alvorligt syge

det er vigtigt at vi sørger for at vores lovgivning er tidssvarende og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

en proces vedrørende det her lovforslag er noget rod det er åbenbart sådan at det her lovforslag skal hastes igennem uden en ordentlig parlamentarisk behandling det er utilfredsstillende men jeg må samtidig konstatere at det jo ikke er en usædvanlig procedure

når man ser på de tidligere lovforslag fra socialministeren og den her regering ingen forhandlinger og et lovforslag som på nogle områder sår mere usikkerhed end tryghed på det område det skal dække det er en meget lemfældig måde at behandle et så følsomt og omdebatteret emne som det her på lovforslaget drejer sig om at give mulighed for at to personer af samme køn kan blive gift i kirken som det er i dag kan homoseksuelle indgå i registreret partnerskab med dette forslag vil det nu blive muligt for personer af samme køn at blive viet i kirken med et kirkeligt ritual der har de seneste år været en del debat om denne sag og der er mange indfaldsvinkler

et lovforslag haft mulighed for at forhandle med socialministeren inden førstebehandlingen lovforslaget dumpede ned på

en forhandling med ministeren om nogle af punkterne i lovforslaget ministeren må

hvilke konsekvenser loven har på det retslige område det står ganske uklart hvad der skal ske i fremtiden på det punkt i l en

hundrede og fem som behandles lige efter det her lovforslag og som hænger

er der nogle elementer som sammenholdt med det her lovforslag er positive for det første

i forhold til at vie personer af samme køn

om de vil gøre det og desuden

derfor kunne det jo være sådan at man umiddelbart kunne være positiv over for

af det her lovforslag

venstre støtter naturligvis at der er ligestilling for alle grupper i vores samfund og derfor vil vi som udgangspunkt i stedet for at støtte forslaget her umiddelbart foreslå at forbudet mod at to personer af samme køn bliver viet i kirken bliver afskaffet

forbudet mod at to personer af samme køn bliver viet i kirken bliver afskaffet

folketinget skal beslutte hvad folkekirken skal gøre vi mener at disse ting skal komme indefra altså

og at folkekirken selv skal bestemme om homoseksuelle skal kunne indgå ægteskab i kirken det er vores udgangspunkt

venstre er som sagt ikke imod at homoseksuelle bliver

også på dette område men vi er imod at det skal bestemmes politisk hvad kirken skal gøre religion er en særlig og meget følsom ting som ikke kan defineres politisk

jeg jeg vil også sige sjasket igennem for der er også for os i dansk folkeparti

nogle nogle ting som simpelt hen ikke er afklaret

ordføreren at seks

giver udtryk for at de gerne ville have sat lovbehandlingen i bero de føler slet ikke

ligeværdig proces i det forhold gør det indtryk på ordføreren at seks

faktisk siger at de gerne ville have tid

vi gerne vil ophæve forbuddet men at vi samtidig

at vielsesmyndigheden går ud af folkekirken

det må give nogle problemer med hensyn til at

at vielsesmyndigheden ryger ud af folkekirken og så synes jeg egentlig det er meget tid

folkekirken reelt ikke kan tage fordi der

det så er biskopperne der ifølge venstre skal til at beslutte alt hvad der skal foregå i folkekirken er det sådan at folkekirken skal til at være en bispekirke er det venstres

at det skal være politikerne her på christiansborg der skal bestemme hvad kirken skal foretage sig med hensyn til de kirkelige ritualer

en måde så det er politikerne her på christiansborg der lovgiver på folkekirkens område og det kan jeg så forstå

at venstre ikke længere synes skal være tilfældet

christian langballe at han synes det kunne være en god idé hvis man lyttede til seks biskopper så det er de seks biskopper der skal bestemme hvad der foregår i folkekirken er det sådan man skal forstå det eller har venstre et helt

det kunne da være meget spændende at høre her

er folketinget der lovgiver på folkekirkens område

som skal komme med forslaget

venstres ordfører er det ikke korrekt at

det andet spørgsmål er er det ikke korrekt at venstre var med blandt de partier der var inviteret

fyrrerne da man vedtog at der kunne være kvindelige præster ville herre eyvind vesselbo have foretrukket at det var biskopperne der dengang

mod at vie folk af samme køn

selv medvirke til det jeg er sikker på at det vil stå fuldstændig tindrende

loven om kvindelige præster tilbage i

det er det herre simon emil ammitzbøll åbenbart synes er en god idé

det kommer indefra nemlig fra kirken

skal træffe beslutning om at folkekirken og andre trossamfund

vie og give ægteskab

personer af samme køn vil venstres ordfører ikke også give mig ret i at de danske biskopper i forhandling med kirkeministeren har sagt at de vil udarbejde et ritual som skal forelægges

det er jo et ganske klart og tydeligt tydeligt præciseret forslag

for folkekirken når biskopperne i drøftelse med kirkeministeren har sagt at de vil udarbejde de her to ritualer

er det sådan at venstre støtter

således at to personer af samme køn også kan vies efter ægteskabsloven

set også

homoseksuelle i trossamfundene er det begge de dele

var også et svar på det spørgsmål som

jensen stillede nemlig at

forbuddet mod at man man kan vie

kirken udarbejder et forslag

jeg sagde i min ordførertale er at der er så mange ting

hundrede og seks som skaber usikkerhed og

homoseksuelle så vidt så godt er venstre så også enig i at det der fremtidig regulerer vielser under den lov man bliver viet fremtidig som homoseksuel er under ægteskabsloven for det

under ægteskabsloven det vil sige man indretter ægteskabsloven sådan at homoseksuelle også kan vies under den lov så

går venstre ind for det

klart udspil i modsætning til mange af de ting som står i det lovforslag

en hundrede og seks som vi har til behandling nu hvor der er en masse usikkerhed en masse uklarheder om hvad konsekvenserne er

kun gentage det som jeg har sagt nemlig at det vi foreslår er at vi ophæver forbuddet og at kirken udarbejder et forslag

at fjerne forbuddet imod at

to personer af samme køn kan indgå ægteskab men på den anden side siger venstre altså at man

gøre det før kirken selv beder om det

der skal beslutte det skal man lave en urafstemning blandt alle

skal beslutte sig for at man vil fjerne forbuddet

nu og og udarbejde et forslag på det her område

så det så det må være svaret på det spørgsmål som som ordføreren stillede

fjernes hvis biskopperne beder om det så det vil sige

ind for en bispekirke

altså i venstre mener man at det skal være biskopperne

der skal ske bagefter vi stiller jo

forslag om at der bliver udarbejdet et forslag til hvordan det her skal foregå

lidt svært for ordføreren at forstå

er det her drejer sig om men

ophæve forbuddet og samtidig få et forslag som kommer indefra jeg ved godt

og at det er der forslaget skal komme fra men men

jeg er jeg synes at venstres ordfører må kunne svare

beslutningerne om folkekirken fremover og altså også

på at gentage det jeg tidligere har sagt men lade forslaget komme fra kirken selv lade biskopperne være med til at udarbejde det som et forslag til folketinget og så ophæve det forbud der er i øjeblikket det er vel ganske klart det kan godt være at socialdemokratiet og andre partier er uenige i det her

derfor jeg siger at jeg regner med der kommer nogle forhandlinger på det her område nogle drøftelser hvor vi så kan diskutere indholdet af det som jeg har sagt her og som venstre

om vi kommer det så meget nærmere

sige ja venstre mener at det er biskopperne der skal bestemme om homoseksuelle kan blive gift i danske kirker venstre mener at vi i danmark skal have

hvad der bliver sagt jeg har ikke på noget tidspunkt sagt at

biskopperne biskopperne skal bestemme jeg har sagt at biskopperne skal udarbejde et forslag

det svært at forstå

to gange har stillet samme spørgsmål og i øvrigt misfortolker

at man på den måde fordrejer tingene og jeg synes ikke

at fru maja panduro skulle sidde og smile

jeg mener faktisk at det er det er for

flere år har de tre partier der udgør den nuværende regering her i folketingssalen fremsat flere beslutningsforslag med henblik på at ændre den tilstand at trossamfund der har retten til at vie par af forskelligt køn også får retten til at vie par af samme køn jeg har selv adskillige gange

forbuddet og har talt for mere ligestilling både mellem par og mellem de instanser der er udstyret med vielsesbemyndigelsen det er derfor logisk og glædeligt for mig og mit parti socialdemokraterne at vi nu står med dagens lovforslag

at lovforslaget vil gøre en kæmpe forskel i mange danskeres liv er det et vigtigt signal om at vi som samfund anerkender forskellighed og ligeværd uanset hvem man er og uanset hvem man elsker vi har talt for kønsneutralitet i lovgivningen

hundrede og seks gør befolkningen kønsneutral det synes jeg er noget sludder at gøre en lov kønsneutral ændrer jo ikke på et menneskes personlige køn men det ændrer på ligestilling i forhold til loven

ligestilling i det fælles civilsamfund vi lever i jeg ønsker ikke her fra talerstolen at gå ind i en teologisk debat om ordet ægteskab men jeg ønsker dog

jeg så lige pludselig blevet til talsmand for en bispekirke

det eneste jeg siger er jo at

lave en ordentlig høring hvor tingene bliver drøftet i stedet for at sjaske

det er det jeg taler for biskopperne kommer under alle omstændigheder til at udarbejde det ritual så de er

biskopperne er fuldstændig enige med ham i udarbejdelsen af

loven igennem uden overhovedet at lytte

godt høre ordførerens

minister jeg har kun den samme adgang til de oplysninger

jeg er her ordfører på et lovforslag

om ændringer i ægteskabsloven og den lovændring vil

konsekvenser for folkekirken det er jo både

noget der har konsekvenser for for folkekirken og jeg må altså godt nok sige

kirkeministeren har opført sig som en elefant i en porcelænsbutik hvor han selv har taget porcelænet med altså jeg synes det er noget mærkelig noget og jeg kan ikke forstå

tradition som vi har

mange år og drøftet kirkepolitik drøftet kirkeordning drøftet struktur

de beslutningsforslag vi har haft i folketingssalen

jeg har også fornemmet at at processen der er positiv nu selvfølgelig

det næste lovforslag jeg har rejst rundt og jeg har lyttet

det ikke er helt nemt at debattere men lad os prøve at lægge følelserne lidt til side

få det lidt op på et overordnet niveau

det der er sagen er jo at et politisk flertal bruger den her sag til at tromle

kigge lidt ud i fremtiden lad os forestille os at der er et andet flertal som pludselig mener at præster slet ikke skal kunne vie fraskilte

mener ordføreren virkelig at det nuværende flertal gør ret i at tromle en politisk dagsorden ind over en folkekirke som sagtens selv kan finde ud af dette og mener ordføreren at det er den rigtige måde

sidste mange år har opdaget at temaet ægteskabslovgivning

har været gjort til en politisk debat her i salen det har været gjort til en debat adskillige gange så hvis man ikke har opdaget den debat

har man været uheldig synes jeg så hører vi igen begrebet folkekirken selv

formand for kirkeudvalget at det begreb eksisterer ikke men vi har jo også et regeringsgrundlag der netop vil se på om vi har den rigtige styreform for folkekirken så det bliver et hypotetisk spørgsmål hvem er folkekirken selv og hvem kan tale på folkekirkens vegne det kan hverken ordføreren dernede

salen eller jeg vi kan tale

tromler en politisk dagsorden igennem på et område som er så kompliceret og som er

at hitte rede i der er ingen af os bortset fra nogle ganske enkelte som er teologer hvorfor vælger man at bruge sit flertal til at tromle en politisk dagsorden igennem

fagfolk der taler sig til rette og derefter henvender sig til regeringen jeg fatter simpelt hen ikke at regeringen overhovedet tør kaste sig ud i det tænk hvis der nu kommer et andet flertal som så

af hvad regeringen i dag står for mener ordføreren virkelig at den rigtige måde

det er fakta herinde men jeg synes ikke at ægteskabsloven og det er jo den vi drøfter nu her

så der har teologer ikke større ret til at have en mening

eller kommissionsarbejde forud

det er et meget meget stort problem jeg vil gerne spørge

jaske det her igennem uden at man kender

af par at der så kan være nogle nogle andre konsekvenser der skal rettes op på senere

en selvstændig drøftelse og en selvstændig forhandling

damgaard larsen spørger ind til der sker ikke nogen juridiske ændringer ved lovændringen her i ægteskabsloven der vil stadig væk være

personligt håber jeg meget at det bliver lettere at rette op på de juridiske forskelle når nu situationen begge par kommer til at hedde ægteskab

blive født ind i et ægteskab så alt andet lige burde sammenhold omkring det lovforslag vi har i dag gøre det lettere

udestående problemstillinger omkring børneloven omkring arveloven omkring pensionsloven omkring adoptionsloven

og at

også har været inde i en vurdering og et arbejde i

det er vi har med at gøre nu bliver der pludselig sådan et tomrum

damgaard larsen så jeg vil nødig have lagt ord i min mund som jeg ikke selv tager i den jeg synes egentlig det er fint at vi har delt den problematik i to nu får vi afprøvet om der er et flertal her i folketinget for at begrebet ægteskab skal bruges for for par både heteroseksuelle par og par af samme køn

det videre arbejde for at se hvilke konsekvenser

nogle forskelle der skal tages hensyn til

side kunne støtte det her lovforslag men

dette forslag netop forsøger at gøre det forskellige ens når man forsøger at presse homoseksuelle og sige er det samme som

det er et udtryk for at de er

bare et udtryk for at ægteskabet er familiestiftende og at der altså er forskel på forhold også parforhold hvad er der egentlig galt

her jeg talte om at folk skal have lighed for loven at vi kønsneutraliserer begreberne i ægteskabsloven jeg nævnte også at rigtig mange høringssvar faktisk giver os medhold i at man godt kan sammenligne og bruge begrebet på begge typer par det var det jeg refererede til i min ordførertale så jeg kan ikke genkende at at det skal være disrespekt for nogen mennesker at vi

ikke se at det går lidt i clinch med selve lovforslaget for lovforslaget handler jo om at man gør ting der er forskellige ens ægteskabet er

ramme omkring familien det at stifte familie og der skal jo som udgangspunkt en mand og kvinde til det så hvorfor ønsker man hele tiden at argumentere på den måde og sige at det handler om at respektere forskelligheder når det man gør er at sige at ting der er forskellige kan passe ind i den samme

ikke se at så gør man faktisk forskellige ting ens og de er jo ikke ens hvorfor ikke netop vise respekt ved at sige at der er

at det respekterer vi i lovgivningen

det jeg taler om her den forskellighed jeg nævnte

var mest i relation til det næste lovforslag hvor vi jo siger at vi respekterer at folk har forskellige opfattelser af i hvilken grad man kan støtte op om begreberne så det var ikke i forhold til lovforslag

det registrerede partnerskab som jo er udtryk for at der ikke er nogen form for diskrimination af homoseksuelle

kirken enhver kan komme i kirken og få kirkens velsignelse

meget lille juridisk forskel på

et ægteskab og et registreret partnerskab derfor forekommer det mig simpelt hen svært at forstå hvad det er man vil ud over at man vil forsøge at ændre

en sprogbrug igennem hvor man kalder noget et ægteskab som

ikke kan være et ægteskab fordi et ægteskab jo er

et forhold mellem en mand

forskel på begreberne og på hvad vi kalder par der lever i et juridisk gyldigt kærlighedsforhold en tidligere statsminister herre anders fogh rasmussen var jo faktisk den første der helt tilbage i to tusind og fire rejste spørgsmålet om om vi ikke skulle legalisere om vi ikke skulle give det juridisk gyldighed at mennesker af samme køn kan blive viet i den danske folkekirke det har så senere været taget op i nogle beslutningsforslag og nu er vi tre partier der synes at vi skal prøve det af som et lovforslag

er lige blevet sagt at det er vigtigt at ligestille homoseksuelle så de

så bliver understreget fra ordførerens side er at de skal kunne gå ind i kirken og blive kaldt et ægteskab og dermed er

et politisk flertal lige nu ønsker at ændre man ønsker at ændre definitionen som også er kirkens definition af hvad et ægteskab er så man må sige at det her lovforslag ikke er rettet mod at forbedre nogen jura for nogen mennesker her i danmark

trosforeningers

tolkning af hvad

bliver viet hos borgmesteren eller hos andre

også derfra har vi vi modtaget ønske om

så det er ægteskabsloven vi forholder os til

lad mig sige det med samme for at der ikke skal opstå nogen misforståelser

i dansk folkeparti ikke ude efter bøsserne og de lesbiske jeg mener at det er godt og det er fint at homofile ikke

anerkendte og respekterede som ligeværdige borgere det er ikke en holdning jeg har opfundet til lejligheden

vi taler om folkekirken at lukke kirkedørene for bøsserne og de lesbiske alle kan komme og få

ordner juraen og det mener jeg er fint grunden til at jeg vender mig imod det homofile ægteskab er sådan set at jeg mener at ægteskabet er en klart defineret fast størrelse det er ægteskabet mellem mand

som enhver kan erfare og som ethvert barn ved nemlig at der skal en mand og en kvinde til at lave et barn og stifte en familie

bliver vedtaget en mand og en kvinde til at lave et barn

jeg har visse problemer som jeg ikke mener overhovedet er blevet udredt og det

debat lad mig give et eksempel som social og integrationsministeren selv brugte som noget problematisk

at to lesbiske får en mand til at hjælpe

med at lave et barn så vil barnet der har krav på at vide hvem dets forældrene ophav er

i øvrigt få andre mænd til at hjælpe dem med at lave et nyt barn og så vil der være et utal af forældre hvad sker der hvis der kommer en retslig tvist med hensyn til hvem barnet egentlig hører til hvad så jeg synes at det er noget rod og jeg synes at det er noget

har folkekirken indtil i dag været beskyttet af § fire i grundloven hvor der står at den evangelisk lutherske kirke er den danske folkekirke og at den som sådan understøttes af staten det vil også sige at vi i folketinget respekterer og anerkender at folkekirken er et evangelisk luthersk trossamfund der hviler på bekendelsesskrifterne hvor blandt andet ægteskabet er en fast defineret størrelse

der skal en mand og en kvinde til at stifte familie jesus som er en mand som jeg som præst tager meget alvorligt når det drejer sig om forkyndelsen siger det jo selv med ordene har i ikke læst at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde dermed anerkender jesus selv og stadfæster at et ægteskab er et ægteskab mellem mand og kvinde

det hviler på en orden samtidig

vi også at vide at vi skal elske vores næste som os selv

regeringen har sjasket og hastet

igennem uden en regulær høring hvor for eksempel folkekirken kunne indgå som en ligeværdig partner

har igennem hele processen givet urigtige oplysninger han har sagt at biskopperne er enige med ham om at udarbejde et ritual det passer simpelt hen ikke og jeg må spørge hvorfor vi får de urigtige oplysninger

kirkeministeren har også sagt at tingene er blevet drøftet i så mange år at det er tid til at skride til handling det er jo ikke rigtigt det homofile ægteskab har ikke været drøftet velsignelsen af det registrerede partnerskab har været drøftet men ikke det homofile ægteskab og det er altså noget andet det er topmålet af magtarrogance at regeringen og kirkeministeren ikke vil lytte men i stedet for bare tramper ind over folkekirken

men for at komme tilbage til sagen det er problematisk at kirkeministeren giver mig urigtige oplysninger hvad mener social og integrationsministeren

om en sådan fremfærd hvad mener regeringen

godt minde om at ministeren taler under ministeransvarsloven og skal give folketinget rigtige oplysninger med disse ord vil jeg afslutningsvis konstatere at vi i dansk folkeparti

altså

som drejer sig om det familiestiftende og det vil det være men det jeg optaget af i den her diskussion har sådan set været at folkekirken bliver tromlet

far mor og en læge i masser af tilfælde er der måske tale om

mor og en mand vi helst ikke taler om fordi en del børn ikke har den far de tror

nogen familiestiftelse i øvrigt kan man se to tusind og ti var sådan

blev indgået borgerligt

jeg har

eller

del af min ordførertale gik jo faktisk ud på at jeg sagde at det er en grundlæggende erfaring som ethvert barn barn kan gøre at der skal en mand og en kvinde

og elementært og måske er det i virkelig det

det er så enkelt og elementært at det egentlig giver sig selv

hvordan jeg mener ægteskabsteologien er

en hundrede og to og tyve hvor de samme temaer også var til drøftelse netop en kønsneutral ægteskabslov så jeg vil bare spørge om om det ikke er korrekt

i folketingssalen tidligere har drøftet det godt nok før dfs ordfører blev valgt men det

ændrer jo ikke på det faktum at vi har drøftet det adskillige gange her i folketingssalen

har været den debat og at vi i udvalget jo slet ikke er blevet draget ind i den debat

kønsneutrale ægteskab jeg har i hvert fald ikke hørt ret meget

høring som skulle være

hvor man har siddet og diskuteret som ligeværdige partnere ministeren har bedt om nogle høringssvar som han så har holdt ind til kroppen

loven blev bekendtgjort skriftligt men der har jo ikke været nogen høring det er det jeg mener det har der ikke

tidligere regeringer og som vi garanteret også kommer til at se ude i fremtiden der har været mange beslutningsforslag der har banet vejen hertil der har været møder hos ministeren man har også kunne tage tingene op

på udvalgsniveau hvis man har ønsket det

lovforslagene netop for at give det kirkelige landskab mulighed for at kunne udtale sig så der har faktisk været den formelle høring der skal være i forhold til det der er almindelig lovkvalitet jeg skal lige nå at stille det sidste spørgsmål til ordføreren og det

bragte grundlovens § fire i spil i debatten

spørge er alle de teologer der godt kan bakke op

det er jo faktisk det vi har haft som diskussion jeg mener virkelig

det mener jeg at det at der står at den danske folkekirke er den evangelisk lutherske som

at folkekirken også er et klart og fast og afgrænset trossamfund der har vi jo altså bekendelsesskrifterne at

læne os op ad og jeg ved godt at det så er blevet sagt at det bare

om fortolkning men men der er altså nogle ting

kan sætte dagsordenen for det hele der mener jeg at man bør respektere at folkekirken er et trossamfund jeg vil så sige at biskopperne jo har klaget over at man ikke tager hensyn til at det er et

at de faktisk fik lov til at debattere det men det har bare skulle hastes så meget igennem så jeg synes at det er en dårlig

det her siden nitten ni og firs jeg kom i folketinget i to tusind og fem har vi haft masser af debatter

haft debatter med kirken om det nu bliver der så truffet en

så synes jeg altså det er for dårligt skal høre om at der ikke har været debat om det har været masser af debat

det her ægteskabsbegreb medgiver ordføreren at begrebet ægteskab har ændret sig gennem tiden jeg har

surfet lidt rundt og fundet forskellige beskrivelser af ægteskabet blandt andet fra tolv hundrede tallet hvor det jo handlede om at en kvinde blev givet bort til en frier efter

det seneste jeg har set er fra forrige århundrede

ordføreren at begrebet ægteskab ændrer sig gennem tiden og at det er samfundet der definerer hvad et ægteskab er

er at det er så ganske elementært at der skal en mand og en kvinde til at lave et barn og det er altså ikke genstand for fortolkning det håber jeg at ordføreren kan være enig med mig i altså det er jo

genstand for fortolkning og det er det jeg siger det er ikke et spørgsmål om at skulle

jo ikke noget til hinder for at mand og kvinde i et ægteskab

synes bare det er så elementært og enkelt

det er fint og godt for mig det jeg diskuterer er hvad et ægteskab er

altså også kaldet til at følge op på noget af det der tidligere blev diskuteret i forhold til teologer og sågar en biskop her i københavn som erklærer sig villig til at udarbejde et ritual i forhold til den her lovgivning og så står dansk folkepartis ordfører og siger at de teologer der

er i uoverensstemmelse med bekendelsesskrifterne i den danske folkekirke er det ordførerens opfattelse at der skal rejses læresag mod alle de teologer der er tilhængere af det her lovforslag

skal

i forhold til bekendelsesskrifterne er det altså ganske klart at ægteskabet er

en elementær selvfølge sådan er det bare

tager udgangspunkt i i det konkrete altså i den virkelighed

jeg har faktisk skrevet under på præsteløftet og også at jeg

at herre christian langballe har så travlt med at

homoseksuelle medlemmer af folkekirken der ønsker at blive viet i folkekirken men også de teologer som kunne være tilhængere af at man kan blive viet i folkekirken står herre christian langballe her og udgrænser

med at kunne rumme rigtig mange forskelle

sig til talsmand for når både teologer der har en anden holdning

her lovgivning og homoseksuelle der er medlemmer danske folkekirke

alle jo budt velkommen om søndagen

aldrig nogen sinde

hvad jeg bare siger og helt ærligt

tager udgangspunkt i og det er da ikke at udgrænse noget andet det er bare at holde fast i

så ikke at de mange mennesker som har indgået ægteskab men

ægtepar som har fået hjælp udefra

i et rigtigt ægteskab for jeg kan forstå at det er det der afgør

det

udelukkende konstateret at der skal en mand og en kvinde til at lave et barn sådan

så har vi nogle

altså

en kvinde der ikke bekræfter reglen

eller får hjælp udefra men det er altså

kvinde der ikke bekræfter reglen altså ikke har et barn jeg kan forstå på ordføreren at fundamentet for ægteskabet er en mand og kvinde fordi det

ok at nogle ægtepar ikke vælger at

men det er ok at to kvinder er sammen

angiver som ægteskabet det skal der også i et homofilt ægteforhold det er jo bare sådan der er

er biologien simpelt hen det er

ja hans vestager som ordfører for det radikale venstre

det man kalder en jomfrutale tror jeg

står jo at det er et lovforslag om ægteskabs indgåelse

skal vi på et senere tidspunkt diskutere noget om folkekirkens embedsmænds muligheder for at medvirke og derfor

skal jeg blot sige følgende

lovforslaget erstatter betegnelsen registreret partnerskab

ægteskab og så skal jeg sige at lovforslagets forhåbentlige vedtagelse vil gøre det muligt også for folkekirken og anerkendte trossamfund jeg skulle måske være mere nøjagtig og sige for folkekirkens præster og for anerkendte trossamfund at udøve en juridisk ægteskabsindgåelse for to personer af samme køn jeg har drøftet det med det radikale venstres folketingsgruppe og de støtter dette lovforslag

godt spørge i den forbindelse om ikke ordføreren

konsekvenser det har men det er noget der bare partout skal igennem

der kan selvfølgelig være sådan nogle konsekvenser i al almindelighed men disse konsekvenser i al almindelighed er jo de samme konsekvenser som vi hidtil har haft ved drøftelser af

forhold ved registrerede partnerskab der sker ingen ændring i de juridiske forhold det der sker

nu erstattes af ordet ægteskab

og regeringen

betyder for børneloven for arveloven

hvad der er kommet ud af det med hensyn til børneloven og arveloven

til så væsentlige problemer at den tidligere regering har ønsket

drejer diskussionen om lovforslag l

erstatter ordene registreret partnerskab med ordet

det er også en kendt sag at det skete med omkring otte tusind

folk er splittet på dette spørgsmål

tromle det her forslag igennem når det skaber så megen splid og når der er så megen uenighed og når

de daværende godsejere om at de skulle afstå en vis del af deres godser for at få lov til at

disse udmærkede godsejere indledte selvfølgelig en retssag sådan at højesteret kunne tage stilling til om dette folketing havde overskredet

ikke gav godsejerne ret så det er ganske naturligt og almindeligt at man har forskellige holdninger grundtvig havde en hel masse ideer han talte om og viggo hørup sagde vi skulle dele os efter anskuelse

få en større intellektuel forståelse af den tid som vi lever i så jeg synes ikke vi skal gøre os selv dummere ved at vi afstår fra af og til at tage et initiativ som udfordrer andre

meget smalle flertal til at så så megen splid og uenighed

risikerer det bare bliver lavet om når vi kommer til fadet det er da let at svare på

høre noget om godsejere og hørup og grundtvig jeg vil høre hvorfor regeringen

til at lave så

en lovgivning på et område der er så vigtigt

det er for han kender tilsyneladende mere til hele folketingets mening end han mener

regeringen gør jeg synes det er godt at forslaget

og at man får afprøvet hvor hvor skillelinjerne går os imellem og truslerne om hvad der skal ske fremover

fortælle om det og være sikker på det

om de der fideikommiser og den slags er det jo et udtryk for at jeg jeg bliver inspireret

så hvis man bare tav og gjorde som jeg sagde

den radikale ordfører kom med og det var forståelsen af at det her i virkeligheden er fuldstændig ligegyldigt det betyder ingenting der er ingen ændringer det er bare et nyt navn hvis det er rigtigt forstået for det var meget

kun en ændring af et navn hvorfor er vi så her

hvorfor er man i gang med at splitte folkekirken og det danske folk for noget

medlemmer nogle af dem i hvert fald har ønsket at det der skal foregå i kirken i forbindelse med at de kommer til at leve sammen

kunne karakteriseres

præster får der må vi så skulle diskutere

flertallet af biskopperne er imod det her

nok til at man

begynder at ændre i folkekirkens bekendelsesgrundlag

at det er meget drastisk fordi der er nogen

vil også gerne hedde det her så laver vi om på bekendelsesskrifterne jeg synes det virker som som meget tomt det

usselt at vi står her midt i den her meget alvorlige situation for den danske folkekirke

ændrer på noget af det som har været bekendelsesgrundlaget

forkynde syndernes forladelse eller hvordan man nu vil udtrykke det som er kirkens opgave der er jo mange forskellige diskussioner om kirkens opgave og vi fik jo afprøvet en sag med hensyn til

ytringsfriheden i folkekirken i forbindelse med arboe rasmussen

så vil jeg nok overskride taletiden men det er en udmærket og meget oplysende sag om hvad der kan ske når man tager en anden stilling og hvordan man kan påvirke folkekirkens måde

folkekirkelige landskab og har for vane at debattere tingene på en ordentlig og grundig måde og så kommer regeringen her

tromler bare nogle ting igennem

og det synes man egentlig ikke er noget problem

ændrer betegnelsen registreret partnerskab til ægteskab og ja det er sådan set hvad jeg har

vil mene at vi jo skulle have den lejlighed og mulighed til at drøfte de her ting på en

i folkekirken vi har faktisk ikke diskuteret det homofile ægteskab i hvert

har diskuteret en velsignelse af af det registrerede partnerskab men det er noget andet

det homofile ægteskab

i folkekirken jeg er i hvert fald vant til en teologisk tradition hvor man virkelig får drøftet tingene ordentligt igennem virkelig grundigt men det betyder

det er ikke biskopperne det er heller ikke

det som efter min mening gør at folkekirken skal elskes at vi skal værne om den at vi skal sikre dens rådighed og

vi skal diskutere når der er tid til at diskutere

det er de vilkår som vi har og derfor har vi også frihedslovgivningen

meget liberale skattelovgivning som støtter religiøse foreninger

som ordfører for sf

fik gjort noget ved pointsystemet fra vko tiden nu står vi

næsten for enden af en meget meget lang rejse hen imod muligheden for vielse af homoseksuelle par i folkekirken og i de andre trossamfund hvis det skulle være lige siden tidligere statsminister anders fogh rasmussen i slog til lyd for at homoseksuelle skulle

en udtalelse som anders fogh rasmussen i parentes bemærket oven i købet blev hædret for af lbgt danmark da statsminister blev udnævnt til årets laks som en person der

nogen sjasket eller sjusket eller forhastet

som vi behandler i dag jeg synes det er værd at bemærke at det jo er folket der har sammensat det her folketing det her repræsentative folketing og jeg har grund til at tro at flertallet for det her forslag nok ikke er så lille endda jeg ved godt det er sjældent det er det kirkepolitiske der afgør en valgkamp men det er sådan at befolkningen

bekendt med hvad de forskellige politiske partier mente om det her forhold også op til folketingsvalget i september måned sidste år det forholder sig også sådan at syv og tres procent af befolkningen i december to tusind og elleve erklærede sig enig i at det skulle være en mulighed for homoseksuelle at blive viet

det er jo nu engang sådan at det kun er os her i folketinget der kan tage den her beslutning der har været snak om at det skal kirken selv gøre men det er jo en billig omgang for det kan kirken jo ikke for hvem er kirken er det menighedsrådene er det provsterne præsterne biskopperne eller det menige medlem

skal ud til urafstemning og hvem efter en urafstemning så tage teten

altså en kirkeordning der tilsiger at det er folketinget der lovgiver på folkekirkens område og det

for at ændre på så derfor er det en ganske ganske særlig dag for det kan aldrig være og det skal aldrig blive folkekirkens opgave at udgrænse bestemte grupper eller enkeltpersoner fra deltagelse i fællesskabet hverken hele fællesskabet eller dele af fællesskabet så sf er rigtig glade for at vi i dag får lavet om

vi har diskuteret i langt over

for at vi skal have den lovændring så henviser man til en borgerlig statsminister en borgerlig statsminister som har fået årets laks

men når vi så kigger på om der har været et folkeligt krav ser vi ikke rigtig noget har der været deputationer en masse

ganske få personer på en rabiat venstrefløj som henviser til venstres tidligere statsminister som begrundelse for at gøre det her mener ordføreren virkelig at det er nok til at lave en så gennemgribende ændring

bagefter jeg skal nok lade at medbringe køller tåregas og den slags så vil jeg bare henvise til hvad jeg lige har sagt syv og tres procent af befolkningen mente i december måned i en meningsmåling at det var det rigtige at gøre at tillade vielser af homoseksuelle par i den danske folkekirke

et sammensat folketing et repræsentativt folketing hvor jeg har grund til at tro at der faktisk er et større flertal end lige regeringspartierne med støttepartiet der støtter

er jo at ordføreren henviser til en tidligere statsminister der er ikke noget folkeligt krav der har været en enkelt meningsmåling hvis spørgsmål har været drejet på den ene

ikke været noget folkeligt krav om denne ændring den kommer herindefra fra nogle ganske få personer fra nogle interesseorganisationer mener ordføreren virkelig at det er nok til at lave en så gennemgribende ændring af et fundament som hviler på den lutherske kirkes

og som igen hviler på kirkens to tusind år lange historie vil

på det grundlag

man ikke udgrænser enkeltgrupper enkeltpersoner fra fællesskabet det er også en tradition der er hævdvunden i folkekirken at man ikke udpeger bestemte grupper som så skal behandles på en særlig måde på baggrund af det ene eller det andet det henholder jeg mig til

ved

ikke havde været klogere både for samfundet i almindelighed for de homoseksuelle og alle andre

i et udvalgsarbejde hvor alle aspekter kunne

det er et fint lovarbejde der er lavet indtil videre jeg konstaterer at vi står over for en første behandling så der er mulighed for at tage det her under udvalgsbehandling som der altid er efter en første behandling der er ikke lavet om på noget der

børneloven for adoptionsloven for pensionsloven for arveloven og

der skal belyses inden man kan sige at det er rigtigt at

forlade sig på hvad den tidligere ordfører for de radikale fint redegjorde for her på talerstolen det her forslag handler om at man siden nitten ni og halvfems har kunnet indgå registreret partnerskab i det her land og nu

den følgelovgivning der skal laves i forhold til til arvelov

om udgrænsning at man konstaterer en foreliggende

den ægteskabslov vi har tager jo udgangspunkt i at der skal en mand og en kvinde til at

tale om nogen udgrænsning i forhold til folkekirken ja alle er velkomne om søndagen til at komme

det handler den altså ikke om jeg synes det er så underligt at dansk folkepartis ordfører stod her på talerstolen og sagde noget om

i folkekirken altså det her

lave en reel ligestilling for folk uanset deres seksuelle observans

i ægteskabet altså sådan er det jo det er familiestiftende

forstår bare ikke

udgrænsning betyder men hvis man har en folkekirke hvor alle er velkomne til at få velsignelsen alle er velkomne til

være en del af det fællesskab der er i folkekirken

lige præcis vielsen

hvis man er to personer af samme køn

dansk folkepartis ordfører og andre at man er anderledes man kan ikke lave børn med hinanden

går på kompromis med hvad det er der står i bekendelsesskrifterne og så videre det er udgrænsning af enkeltpersoner og hele grupper fordi man påberåber sig retten til at pege fingre og sige uh buh du er anderledes så du kan ikke være her på samme måde som jeg kan

det er det jeg mener med udgrænsning og det kan aldrig være eller blive folkekirkens

have den forskelsbehandling og det er derfor at det er på høje tid

jeg kan huske mange situationer hvor der har stået ret mange mennesker

på slotspladsen i demonstrationer for eksempel imod afskaffelsen af efterlønnen og halveringen af dagpengeperioden det var jo ikke noget man tog synderlig alvorligt fra dansk folkepartis side så jeg ved ikke om det er noget nyt man er begyndt at gå op i eller

så må jeg sige at jeg synes at det er det mest spøjse argument overhovedet i forhold til

her diskussion at et ægteskab kun kan bestå af en mand og en kvinde fordi de to kan få børn sammen jeg synes

har været noget sådan særlig klart svar på

eller de mange ægteskaber hvor man får hjælp

så heller ikke er rigtige ægteskaber eller hvordan det er med det jeg må da også sige til dansk folkeparti at det der med slægtens videreførelse videreførelse som temaet for ægteskabet

kærester med hinanden af andre årsager end slægtens

videreførelse

ni og firs indførte danmark jo som det første land i verden

der gjorde det muligt for personer af samme køn at indgå registreret partnerskab og dengang var danmark et foregangsland det var en god ting men det har i mange år været sådan at der

og homoseksuelle i forhold til ægteskabet det her lovforslag giver altså mulighed for to personer af samme køn

været diskuteret hvem der dog har rejst det det var

mennesker af samme køn som gerne ville

i øvrigt ved jeg også at der er mange kommunalpolitikere der jo igennem deres gerning som

har skullet opretholde den her forskelsbehandling er mange af dem som har ønsket sig at de kunne få lov

lovforslag samtidig giver lovforslaget jo altså mulighed for at personer af samme køn

og det er klart at det også er et skridt i retning af ligestilling uanset køn og seksualitet

ægteskabet mellem mand og kvinde og det betyder jo altså at vi stadig væk halter bagefter i forhold til lande som for eksempel belgien holland island norge portugal spanien og

fra folkekirken repræsentanter fra folkekirken blande sig i debatten

ind for en adskillelse af kirke og stat og i princippet er jeg af den holdning at det juridiske omkring et ægteskab må foregå på rådhuset og hvad man så derudover ønsker af religiøse ritualer og det er fuldstændig ligegyldigt om det handler om buddha eller vorherre eller

kan man jo så selv finde ud af sammen med det

trossamfund man er medlem af

at trossamfund har vielseskompetence

ikke nytte noget at man har en lov imod

trossamfund med vielseskompetence må vie personer af samme køn det

foregik det juridiske omkring i en vielse på rådhuset og hvad man så derudover ønsker af velsignelser kunne man selv finde ud af sammen med det trossamfund man nu engang var

rose regeringen for at tage fat i den her sag

kunstneriske udførelse hvis man kan sige det på den måde jeg er

enig i noget af den kritik der har været i forhold til at man burde have klaret langt mere af følgelovgivningen med det samme og

at vi er glade for at vi kan få ægteskaber for

der er jo ligesom flere elementer i det her der er jo først og fremmest

og hvis de homoseksuelle fordeler sig som de heteroseksuelle

vil det jo være det almindelige det skal vi stadig have

ægteskaber på rådhuset og der synes vi det er helt naturligt at man kan få lov til at kalde det ægteskaber selvfølgelig skal man kunne gøre

såvel som spørgsmålet om hvad folkekirkens præster vil gøre

godt set af høringssvarene at de anerkendte og godkendte trossamfund måske ikke i store flokke fra begyndelsen vil gå i gang med at foretage vielser af homoseksuelle par men jeg har dog også lagt mærke til at der i hvert fald er fire trossamfund

langt flere end vi hidtil har troet som har tænkt sig og godt kunne tænke sig at forestå homoseksuelle

trossamfund og forskellige religiøse retninger

noget der rigtig ophidser gemytterne så længe det handler om det borgerlige ægteskab og så længe det handler om de anerkendte og godkendte trossamfund det er spørgsmålet om folkekirken der i større grad har optaget sindene men også her er det sådan set for vores vedkommende fint at man kan få et

eller to kvinder som det er nu

jo et forbud imod at både de anerkendte og godkendte trossamfund kan foretage vielser af homoseksuelle og der er et forbud imod at præster i den danske folkekirke kan foretage en vielse af homoseksuelle og for et parti som har en af sine fire

vel ikke komme som en overraskelse at vi i liberal alliance ønsker at lave færre forbud

til trossamfundene men også til den enkelte folkekirkepræst selv at kunne beslutte om de vil forestå en sådan vielse så derfor skal jeg bare sige at liberal alliance tilslutter sig

regeringen vil ændre ægteskabsloven men samtidig igangsætter regeringen en udredning af konsekvenserne af en kønsneutral ægteskabslovgivning siger den og fordi dette udredningsarbejde nu er påbegyndt foreslår regeringen og jeg citerer at ægteskab mellem to personer af samme køn indtil videre ikke får samme retsvirkninger som ægteskab mellem to personer af forskelligt køn men derimod har de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab

indtil videre har loven altså ikke anden betydning end det registrerede partnerskab og det kan vare længe

får en anden betydning og hvornår regeringen vender tilbage til de hidtil registrerede partnere med et eventuelt andet budskab ved vi ikke for det er jo også regeringens opfattelse at der først og her citerer jeg igen tages stilling til hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning når den nævnte udredning er gennemført regeringen kan altså ikke tage stilling endnu den vil bare have mere kønsneutralitet selv om kønnet ikke er neutralt når regeringen ikke har taget stilling endnu kan folketinget jo heller ikke tage stilling regeringen har jo den forpligtelse når

et lovforslag at fortælle os hvad det går ud på og hvad konsekvenserne vil blive og herre damgaard larsen har jo understreget flere gange i dag at vi

konsekvenserne vi ved jo ikke hvad regeringen har gang i med yderligere tiltag der iværksættes for at lave mere kønsneutral ægteskabslovgivning vi synes at regeringen skylder de homoseksuelle som vil vies i folkekirken at disse ved hvad de går ind til i stedet for at risikere at de retsvirkninger som en vielse skal give alligevel ikke kan gives nu har denne debat

at regeringen som har haft ti år til at forberede sig i havde undersøgt virkningerne

ikke det gør den først nu og så kan den såmænd

godt vente til efteråret hvor der er tid til at undersøge og klarlægge retsvirkningerne inden den ulejliger folketinget vi går ind for

at homoseksuelle kan vies i kirken

går ind for at de har et retskrav på det men vi vil fastholde ægteskabsbegrebet som et forhold mellem mand og kvinde det der er forskelligt skal respekteres som forskelligt men behandles juridisk ens det var hvad vi arbejdede på at gennemføre før regeringsskiftet og det står vi naturligvis ved i dag men med sin kærlighed til det kønsneutrale er det lykkedes regeringen at splitte folkekirken helt op til biskopperne vi går som sagt ind for retskravet på vielse for vi mennesker skal ikke lukke kirkedøren for nogen som søger kirken derfor spurgte jeg så

biskopperne om de kunne levere et ritual som opfyldte ønsket om at homoseksuelle par kan vies i kirken og svaret var ja man kan bevare vielsesritualet for ægteskab mellem mand og kvinde og levere et andet for homoseksuelle som i dette ritual

efter det forslag jeg fik betegnes livsfæller altså ikke ægteskab som det radikale venstre nævnte i sin tale her livsfæller

dette holdt folkekirken så godt som samlet når præsterne samtidig fik mulighed for og frihed til selv at afstå fra at forestå vielsen hvis det stred mod deres samvittighed med dette forslag som vi havde under forberedelse opfyldte vi både de homoseksuelles ønsker og fastholdt en stort set enig folkekirke af kirkeministerens bemærkninger til sit forslag fremgår det at biskopperne vil blive sat i gang med at udforme et ekstra vielsesritual for homofile vielser det er godt men det vil vi faktisk gerne se før lovbehandlingen er færdig her i folketinget for meningen med grundlovens § fire er at den evangelisk lutherske kirke understøttes af staten i grundloven står der ikke at den underløbes af staten vi vil derfor opfordre regeringen til at trække dette hastværksarbejde tilbage og komme igen til efteråret når udredningsarbejdet er afsluttet

tiltag regeringen pønser på og har vished for at biskopperne kan levere de to forskellige ritualer

er to former for vielse i folkekirken hvor den ene er vielse til ægteskab

at fyrre procent af alle ægteskaber i to tusind og elleve

endte i skilsmisse er det så ikke lidt for meget at bede nogle par om at have en livsfælle

inde i mit hoved er det at være livsfælle i

kontrakt men ægteskabet er ikke et vægskab

til ægte for livet så det er faktisk det samme løfte der gives i begge tilfælde vi siger bare at

forskel på homoseksualitet og heteroseksualitet det ønsker de homoseksuelle jo også til daglig at få understreget

kaldes noget andet end homoseksuelle det vil sige hvorfor dog ikke stå ved det hele vejen igennem

hvis i ønsker kirkens velsignelse og vielsen i kirken så

skal i have den men lad dog være med at kalde jer det som igennem tusind år har været synonymt for mand og kvinde lav dog et andet udtryk i stedet for det her kønsneutrale svenske sludder og vrøvl som socialdemokraterne de radikale og sf er faldet for

acceptere at der er forskel på mennesker som grundtvig skrev og

lad os dog respektere at vi mennesker er forskellige og at vi indordner os forskelligt og lad os dog finde ord for det og det det

også man skal gøre i ægteskabet eller i andre

af forskelligt køn så tilbage til ordet livsfælle jeg spurgte ind til det og jeg synes at når vi lever i to tusind og elleve

i dansk lovgivning accepteret at skilsmisse forekommer uanset hvad man lover hinanden på borgmesterkontoret eller i sit trossamfund

en anden grad af trofasthed for nogle par end for andre så for mig er ægtefælle

jo partiets ideologi men nu har ægtefællebegrebet altså været et tusindårigt mand kvinde begreb så siger jeg når vi nu giver retskrav på det andet

jeg synes er helt fint og som jeg går ind for

være at rode det sammen til en grød men lad os da konstatere at det er to forskellige former for menneskeligt fællesskab der finder finder sted her og det ene er et ægteskab

under forhandlingerne finder et andet ord end livsfællesskab hvis man kan det eller bare fællesskab

blive skilt lige så meget som ægtefæller kan blive skilt det har fru karen j klint jo fuldstændig ret i jeg er helt åben for et tredje udtryk hvis det kan gøre det men jeg mener bare lad os dog nu

gerne vil vies i kirken jeg synes også

det her med hvilken betegnelse man så giver det

at spilde tiden på det ægteskabsbegrebet er et begreb mellem mand og kvinde og har været det i tusind år hvorfor dog pludselig ødelægge det

tidspunkt og gjorde det muligt for kvinder også at kunne udøve den gerning så det er egentlig ikke kun polemisk

for mig at se er ægteskabet et livslangt forhold mellem to personer

og det er vel egentlig det det handler om om derfor er det jo interessant at følge diskussionen her

for mig at se er det her et spørgsmål om jura

biskopperne om et ekstra ritual til homoseksuelle vielser

radikale venstre har så må man da bede kirkeministeren om at

lave et som skal være ændret så man fjerner han hun mand kvinde begrebet

må fru bock da gå ind for at få ophævet ægteskabsritualet

lave et enkelt ritual og gå imod kirkeministeren

er udvendig hårpragt ej heller påhængte guldsmykker men et rent hjerte

er citater fra apostlen paulus

være til brug for de folk der måtte ønske det og har brug for

for at vi har lavet nogle nye men det jeg forstår i dag er

som drejer sig om homoseksuelles ægteskaber men hvis man har den opfattelse som liberal alliance har og det radikale venstre har

skal man sige til kirkeministeren drop dog den snak om et ekstra ritual og lav et som erstatter de to foregående det er da konsekvensen

det svinger sådan lidt frem og tilbage

hun hedder konen og det vil man ikke finde sig i

så var det som om hun var til at udskifte og det er hun jo heldigvis

det er vi sådan set nogle der er langt bedre til så derfor tog jeg ordet for at sige

hvor man kan tage udgangspunkt i at mand er mand og kvinde er kvinde og et ritual for homoseksuelle par hvor man selvfølgelig har et andet udgangspunkt og der er tale om folk

herre per stig møller dengang han var kirkeminister for netop at gå i den retning at han så ikke

så en anden side af historien det skyldes jo alle mulige ting

det var klart vigtigt at forklare hvad der er vores politik

man kun har et så behøver man altså ikke to ritualer

det kønsneutrale er jo faktisk det som herre simon emil ammitzbøll nu vender sig imod og det er jeg glad for for herre ammitzbøll siger nu at han gerne vil have to ritualer

andet det er også det vi gerne vil men så lad dog være med at kalde det det samme hvorfor lave to ritualer og så ende med at slå dem sammen

der kom et valg i vejen jeg havde da sandelig håbet på at vi kunne have fået den fornuftige lovgivning igennem for vi havde jo forberedt

spilde tiden på en semantisk diskussion synes jeg måske at herre per stig møller skulle prøve at

anden forvrænget konservativ version

jeg talte om ægtefæller og ægteskab i begge tilfælde

vi har hele tiden sagt at der skulle være plads til to ritualer

man vil lave alle disse udredningsarbejder man kan ikke komme til folketinget

i ikke vedtage noget vi ikke ved konsekvenserne af det kan man

diskussionen om ægteskab det radikale venstre kalder begge dele ægteskab

jeg hvis man kalder begge dele for ægteskab hvad skal vi så have to ritualer for

også behov for to betegnelser det er så det vi er uenige om men når man har to ritualer så siger vi at logikken er to betegnelser så lad mig nu sige det igen ganske klart det som er forskelligt skal respekteres som forskelligt men behandles juridisk ens det

og man kan i kirken have retskrav på at blive viet til to forskellige ting men med samme juridiske virkning vies til ægteskab eller vies til fællesskab

allerede har fremført når jeg alligevel tillader mig

ikke har forstået alvoren i sagen med banale og sentimentale betragtninger om hvordan der nu skabes ligeberettigelse mellem heteroseksuelle og homoseksuelle

det er som forventet blevet til at

bøsser og lesbiske peger fingre af os som

i gåseøjne er onde mod bøsser og lesbiske hvor banalt

man må må konstatere at niveauet i folketinget i dag har nået et

lavpunkt for midt i al emsigheden

ser et flertal i folketinget jo bort fra det

her kirkeministeren støttet af et snævert folketingsflertal trumfer en teologisk omdefinering af begreberne ægteskab

politiske og ideologiske grunde er den drivende kraft i en ændring af folkekirkens

fortolker bekendelsesskrifter som igennem århundreder har været selve folkekirkens liv en buldrende bragende gennemtrumfning af en fortolkning som splitter landets biskopper

som splitter folkekirkens medlemmer

det hele iværksat af en kirkeminister som er personlig kirkefremmed som ikke på noget tidspunkt i sin karriere har antydet bare den mindste forståelse for folkekirkens liv for folkekirkens traditioner for folkekirkens historie eller for folkekirkens bekendelsesgrundlag

minister støtter sig i fortolkningerne til en biskop hvis teologiske indsats og formåen er mig ganske ubekendt det er ikke så underligt at det er mig ubekendt for københavns biskop har på dette felt intet bemærkelsesværdigt udrettet bortset fra engang at have

en gemen embedseksamen som snesevis af teologer gennemfører hvert eneste år

peter skov jakobsen

blind leder blind og hvordan kan det være at et spinkelt flertal i folketinget leger teologiske fortolkere og nu vil ændre bekendelsesgrundlaget på baggrund af to ting 1 en teologisk papirtynd note fra en tilfældig biskop i københavn samt 2 en drivende sentimental historie fra ministeren om at nu skal vi alle sammen have det godt og være venner jeg har taget ordet som privatist i dag for at advare om hvad der nu ganske overfladisk og tankeløst

i forhold til vores gamle kirke som tilmed overhovedet ikke har bedt om det denne sag er af en så alvorlig karakter at den fortjener en ganske anden grundig teologisk og juridisk behandling

i det mindste at fare med lempe i denne sag og udskyde behandlingen af lovforslaget i i hvert fald mindst en år så vi alle i danmark kan få lejlighed til på baggrund af ordentlige teologiske og juridiske vurderinger

været nogle spændende ordvekslinger der har været

de fleste af dem har været holdt inden for rammerne af hvad man kan kalde gensidig respekt

er svært for nogle og det tror jeg er nogen der

sige at for regeringen har det været vigtigt at vi ændrer ægteskabsloven sådan at to mennesker som

som skal behandles efter det her lovforslag er det der drejer sig om den kirkelige del og hvor kirkeministeren naturligvis vil være på

lovforslag vi nu har behandlet har selv om debatten også meget har handlet om kirkens indre anliggender lige så meget at gøre med

som har et partnerskab kan få det omdannet til ægteskab

samme retsvirkninger indtil vi får lavet udredningen for det er korrekt som det er blevet nævnt fra flere sider at der er en udredning som skal laves så kan man jo spørge jamen skulle man så ikke have ventet

der er nogle der har foreslået og har man ikke tromlet hen over hovedet på nogle og skulle man ikke have ventet med at fremsætte lovforslaget

tilvalg at vi gerne hurtigt vil kunne give homoseksuelle mulighed for at indgå ægteskab og derfor har vi som vi har

det er færdigt inden sommer og så kan vi i den næste samling lovgive om nogle af de retsvirkninger der kan

vil den debat der har været det var venstres ordfører som

at nævne at processen var noget rod og der

drøftelse i social og integrationsministeriet hvor vi gennemgik hvad der skulle være i lovforslagene

jeg ved godt at der er nogle som vil ende med at stemme imod men det betyder ikke at jeg ikke vil indkalde folk til forhandlinger om eksempelvis børneloven når den skal ændres jeg vil altså ikke kun tage de partier

eller de mennesker med som har støttet at homoseksuelle skal kunne indgå ægteskab når vi skal drøfte de efterfølgende ting

præcis fordi jeg gerne ville understrege

brede samarbejde vi anerkender at det her er svært for nogle men vi inviterer også dem som ender med at stemme imod til de videre forhandlinger og drøftelser når vi skal ændre de andre love

nogle ting der tager tid der er nogle processer som gør at folk skal bevæge sig eksempelvis

otte og halvfems behandlede loven om registreret partnerskab

egentlig ikke at nogen af de partier ønsker at sige at man ikke har lov til at være i et registreret partnerskab

nogle mennesker der skal have længere tid til

tanker som andre har gjort

får et pænt stort flertal for den her lov

er blevet sat fri af partidisciplinen

egen beslutning det synes jeg kun er godt

synes det vil være glædeligt hvis så mange som muligt vil støtte lovgivningen og uanset hvad kan man sige at vi

få et flertal der er langt større end det

vko tidligere sendte danmark i krig på

og det er børneloven står indskrevet

at hvis man er gift med en anden så er den man er gift med automatisk at regne som far til barnet

frem i folks kinder og det er ikke så tosset endda tror jeg at vi nogle gang også krydser klinger

får taget en vending på det men jeg synes at vi overordnet set har fået det gjort i respekt også for de forskelligheder der

juridiske konsekvenser af lovgivningen men samtidig insisterer på at køre lovgivningen igennem alligevel

ministeren har holdt her så

det lovforslag som man lægger frem her når man ikke har overblikket over de konsekvenser der kommer hvis det bliver vedtaget

det der i dag gælder for registreret partnerskab og derfor er der

at man ikke havde det fulde overblik over konsekvenserne

hvis det ikke var det ministeren gav udtryk for når ministeren nu selv står og siger at regeringen ikke har det fulde overblik over konsekvenserne så er det

rimeligt og fornuftigt at man så lægger et lovforslag frem som man insisterer på bliver vedtaget

nu laver vi lovgrundlaget og så laver vi udredningen som jeg omtalte og som der også er

at der er nogle ændringer som skal foretages i forskellige andre lovgivninger som vil være følgeændringer af det her men det betyder sådan set ikke noget i forhold til ændringen i forhold til hvordan lovgivningen er i dag hvor man kan indgå et registreret partnerskab fordi retsvirkningerne

ægteskab indgået af to mennesker af samme køn indtil vi træffer anden beslutning vil have samme retsvirkninger som det

konsekvenserne kommer til at indeholde hvorfor hvorfor gør man

det er mærkeligt er det en normal parlamentarisk tradition at man så

en rammelov og så fylder vi noget i den

igennem lang tid har ønsket at det skulle være muligt for mennesker af samme køn at indgå ægteskab vi har i folketingssamlingen tidligere fremsat beslutningsforslag sågar et lovforslag hvor vi har behandlet de her emner det

at kunne sige at uanset om man er en mand der elsker en anden mand eller om man er en kvinde der elsker en anden kvinde skal man have mulighed for at gå hen i sin kirke hvis det er dér man gerne vil giftes

at vi vedtager det her lovforslag

gift i kirken det synes jeg er en rigtig god ting og jeg ved godt at dansk folkeparti er meget imod det som man også var imod registrerede partnerskaber vi er altså bare nogle andre der har et andet grundsyn og derfor støtter vi selvfølgelig at det her skal fremmes

det næste år eller eller i den kommende tid fordi ellers

jeg kan simpelt hen ikke forstå at man går ind

er særlig kompliceret vi kan fra regeringens side sagtens overskue det

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til socialudvalget hvis ingen gør indsigelse

at sikre præster i folkekirken ret til at undlade at vie to personer af samme køn samt ret til at undlade at meddele kirkelig velsignelse af et ægteskab mellem to personer af samme køn for venstre er det helt evident at præster i folkekirken skal have friheden til af samvittighedsgrunde at sige nej til at vie to personer af samme køn og ligeså hvad angår velsignelse af par der er blevet borgerligt viet den frihed må aldrig knægtes

er jo helt på linje med friheden til ikke at vie fraskilte hvis det strider mod den enkelte præsts samvittighed det sidste som har eksisteret i mange år giver jo ikke problemer i dagligdagen hvis l en hundrede og seks

om ændring af ægteskabsloven vedtages kan venstre derfor stemme for det her lovforslag der netop respekterer præsternes frihed jeg vil gerne tilføje at venstre ser det som noget meget positivt at kirkeministeren har været lydhør i modsætning til

hvad der var tilfældet i begyndelsen og vil indstille at der ved kongelig resolution opereres med to vielsesritualer et ved vielse af to personer af forskellige køn

bibeholdes og et ved vielse af to personer af samme køn som nyformuleres

den går ud på at

haft beslutningsforslag om at der skulle ske en ligestilling i ægteskabsloven

derfor er vi også enige om at støtte lovforslaget om det vi godt kunne kalde et frihedsbrev til de præster som af samvittighedsgrunde ikke føler at de kan stå for en vielse af par af samme køn

er det bare for at sige at

den danske folkekirke er en lang

fint og at det er godt at det er sådan

at præster kan blive fritaget for at vie homoseksuelle

når vi nu er gået ud fra en almindelig ægteskabslovgivning at det så hvis nu forslaget bliver

hvad med

hvor hvor præsten vil være imod

kirkebetjeningen også vil have problemer med det med hensyn til deres samvittighed og der vil jeg godt spørge er det ikke

følge præsten

beskytter de frihedsrettigheder som en kirkesanger og en

her vil sikre frihedsrettighederne

ikke ønsker det det er en fortsættelse af den tradition vi har med hensyn til at

er noget der blev vedtaget i nitten to og tyve men dog først efter at sagen måtte føres til højesteret

præsterne så det er et udmærket forslag

ansat som kirkebetjening til at udføre et bestemt stykke arbejde og det bliver man jo nødt til

så at udføre

tjenester imod deres samvittighed og derfor er det her er en god følgelovgivning

som følge af det lovforslag som vi netop har diskuteret sf støtter

at vi har diskuteret forslaget om vielse af folk

om at give præster mulighed for at sige nej til at

et rigtig godt forslag som vi kan støtte efter at vi har diskuteret forslaget fra socialministeren om at give ret til at vie homoer

skal vi nu i gang med at give præsterne frit valg det er et forslag som skal forsvare folkekirkens liberale perspektiver når jeg kigger på forslaget

synes jeg det understreger at vi bør sige fra over for lovgivning på folkekirkens område

har sagt mange gange før viser forslaget forslaget at det er nødvendigt at skille kirken fra staten

støtter vi helhjertet forslaget vi vil aldrig pålægge forskellige trosretninger

der var man overvejende imod de lovændringer vi står over for

var lidt syd for aarhus der var man overvejende

træffe samtlige landets biskopper og nogle er for nogle er imod når jeg har lyttet til den meget spændende debat her i salen i eftermiddag kan jeg konstatere at nogle er for nogle er imod

når folkekirken selv beder om det men jeg ved jo at nogle af de samme ordførere

modstandere af at folkekirken skal kunne tale med én stemme så der er må vi konstatere altså

biskopper som ønsker det her

i et demokrati og den liberale tilgang til det er

er vi i liberal alliance meget enige i både de initiativer der er kommet fra social og integrationsministeren og det fremsatte lovforslag her kirkeministerens

hundrede og fem om at præster i folkekirken får ret til at undlade at vie to af samme køn det er den liberale tilgang det ligger fint i den demokratiske tradition vi har i danmark

et mindretal som kan mene noget andet

er bange for at det her vil splitte folkekirken fuldstændig nogle mener det er i strid med bekendelsesskrifterne nogle mener at det her er

en folkekirke vi tror faktisk ikke

frygtscenarier der bliver beskrevet vil ske vi mener at vores folkekirke er solid nok til at den også kan bære at der nu bliver givet yderligere en frihed

det kan man finde belæg

både hos luther og hos grundtvig

den nye lovgivning er i strid med bekendelsesskrifterne men bekendelsesskrifterne er og har altid været udsat for fortolkning man kan finde belæg for rigtig mange forskellige holdninger i bekendelsesskrifterne

vil jeg gerne henvise til den augsburgske bekendelse hvori der står at ægteskab er tilladt for alle og at gud siger og jeg citerer det er ikke godt for mennesket at være alene det gælder nok både heteroseksuelle og homoseksuelle

sig fritaget for at medvirke det synes

er jo ikke sådan så vidt jeg er orienteret at medarbejderne kan bede sig fritaget for at medvirke til genvielse af

som respekterer den forskellighed der er de forskellige holdninger der er så vi kan holde sammen på vores folkekirke og holde sammen på den grundlæggende respekt for at det er

fru mette bock jo appellerede til at man ikke bare brugte flertallet men også prøvede

vi jo kender liberal alliances indstilling til at ville stemme ja

fornuftigt at liberal alliance under de videre forhandlinger vil trække i den retning så folketinget ved bedre hvad det gør for det er jo sådan som niels hausgaard spørger

om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse registreret partnerskab

registreret partnerskab

blot her igen gøre opmærksom på at dette er en falsk varebetegnelse eftersom regeringen nu går i gang med at undersøge retsvirkningerne og derfor indtil videre bevarer retstilstanden som den er for registrerede partnere

retstilstanden som den er jeg tror at forbrugerombudsmanden ville have givet enhver forretningsmand en påtale hvis denne reklamerede med en vare han alligevel ikke havde i butikken jeg har sagt hvad vi konservative mener om regeringens ønske om en kønsneutral ægteskabslovgivning ægteskabet er ikke kønsneutralt men et forhold mellem mand og kvinde og ægteskabet er heller ikke bare en kontrakt vi mener at det som er forskelligt skal respekteres som forskelligt men behandles juridisk ens vi mennesker er jo forskellige men vi vil trods forskellene behandles ligeværdigt og juridisk ens af samfundet vi vil heller ikke lukke kirkedøren for nogen

give de homoseksuelle retskrav på vielse men nu begrænser kirkeministerens bidrag

til et lovforslag som i givet fald tillader præster at sige nej til at vie to personer af samme køn den frihed havde vi også forberedt under vore forhandlinger og vi står naturligvis ved dette men da forslaget hænger sammen med social og integrationsministerens hastværksarbejde og vi anbefaler

at trække det tilbage ville det jo være mærkeligt om vi endte med at stå med den her frihed for præsterne samtidig med

ved hvad de har frihed fra fordi det første ikke eksisterer

nød også den der sammenligning med hvad forbrugerombudsmanden måtte have gjort

konstatere at varen

så kan man jo blive viet i folkekirken

varen er jo til stede i folkekirken når vi godkender

registreret partnerskab men vi får at vide

fortsætter jo selv om man er blevet viet som livsfæller eller som ægtefæller som man vil kalde det her har det samme retsvirkning som registreret partnerskab står

tilkendegivet og vanen tro er jeg fuldstændig enig

beskrevet at der er mange følelser omkring det her der er nogle der er for der er nogle der er imod er nogle der synes det er gået for hurtigt

nogle der synes at vi har diskuteret det her siden nitten ni og firs andre der synes vi først

kirkefunktionærerne og der er det jo sådan at

de enkelte kirkefunktionærer og der har jeg

man selvfølgelig godt lige vende det i det videre udvalgsarbejde ingen tvivl om det så har der været tale om

og det har der været mange mange meninger

den her måde vi mødtes

december

orlov og så var der én der kom lidt sent ellers var

det er folketingets kompetence at bestemme

der er blandt biskopperne uenighed om den teologiske forståelse af henholdsvis ægteskab mellem mand og kvinde og mellem par af samme køn til trods for denne uenighed er biskopperne indstillet på at indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af ritualer

også fortælle hvem der er for og hvem der er imod så vi ikke skyder nogen

noget forkert i skoene

siger ja til ægteskab karsten nissen

niels henrik arendt siger ja til registreret partnerskab i kirken lise lotte rebel og steen skovsgaard siger nej

de førnævnte har sagt ja til at ville udarbejde et ritual

jeg ved godt at der er uenighed det hørte jeg også ordføreren for dansk folkeparti nævne og det har der også stået i

omkring ægteskabslovgivningen som vi lige har diskuteret

de fortsat til trods for deres teologiske uenigheder

når der står at biskopperne

i min ordførertale til det andet lovforslag

så bare at der er to biskopper der ikke vil være med det vil sige at biskopperne

lidt mærkeligt

tage den diskussion men det er bare en vildledning

er jo ikke alle biskopperne der vil være med til

op hvem der er for ægteskab hvem der er for registreret partnerskab og hvem der siger nej til alt så nævnte jeg også at de førnævnte som

det er ikke alle der vil være med der er uenighed og det synes jeg

at det er rigtigt at der har været al den her tid til det for jeg synes godt nok at det er blevet hastet igennem og jeg synes

form for positiv dialog

behandle forskellige dele af folkekirken så respektløst i pressemeddelelsen står der at biskopperne er enige om at udarbejde et ritual

de er ikke enige om at udarbejde et ritual jeg synes bare at det er en vildledning

faktisk seks der beder

nu diskussionen om at biskopperne

tale for at vielsesmyndigheden skal ud af kirken så kan vi sidde her i folketinget og bruge tid på det jeg synes

kun forholde mig til

og laver et stykke papir når der sidder voksne mennesker omkring mig og udarbejder det her papir

vi lavede ændringer så alle der var

at der

men det jeg også bider mærke i

i politiken i søndags at det er lovgivningen man er uenig men at man stadig vil arbejde for

med hensyn til samarbejdet indkaldte vi jo netop den ellevte januar til et møde

være med til noget som helst det kunne jo godt være frugtbart hvis man også

man også mulighed for det så vi har haft dialog

dialog siden nitten ni og firs hvor vi har vendt og drejet

det var fru pernille vigsø bagge der nævnte de undersøgelser der

og man godt læne sig op af hvis man er i tvivl hvor stort et flertal der er blandt danskerne som ønsker det her det jeg også

at der er partier herinde

hørt medlemmer fra de partier som også støtter muligheden for at give par af samme køn mulighed for at blive viet i kirken og på rådhuset så det med at vi bare tromler

et lillebitte flertal

at vi er nogle der sidder tilbage med det indtryk at kirkeministeren og regeringen faktisk er lidt ligeglade med folkekirken og at når man

her lovforslag så gør man det egentlig ikke fordi man ønsker at føre kirkepolitik men fordi man

kirkeminister var at han ville melde sig ud af folkekirken hvis ikke folkekirken gjorde som kirkeministeren inden han blev kirkeminister syntes at folkekirken skulle gøre

en mærkelig indgangsvinkel til det at blive kirkeminister

biskopperne er imod loven og der også har været

været fremme i dag at socialministeren har sagt at man ikke har det samlede overblik over konsekvenserne af de love man vedtager på det

så ikke forstå at vi er nogle stykker der sidder tilbage med det indtryk at man faktisk er lidt ligeglad med folkekirken

at vise at man lytter til folkekirken

man bare ja netop tromler det igennem fordi man har en ideologisk

ikke forholder sig til det vi egentlig skulle snakke om nemlig lovforslaget

hvis vi var ligeglade så ville vi selvfølgelig ikke have det her forslag det her forslag

nemlig en respekt for de teologiske uenigheder der er i folkekirken og blandt folkekirkens medlemmer også det

på ingen måde at der skal være frihed for præsterne såfremt

for at stille spørgsmål til kirkeministeren under behandlingen af det

omtale vidt og bredt i offentligheden så spørger jeg bare og jeg

være med at sige tromle om ikke ministeren kan forstå at vi er nogle stykker der har den opfattelse

lyst til at være medlem af folkekirken inden han blev kirkeminister og hele den historie der har været

har gjort sig umage med at vise en ægte interesse for folkekirken men mere går op i at gennemtvinge sine ideologiske holdninger frem for at

giver vi jo folkekirkens

medlemmer nogle af dem dem som ikke har haft muligheden for at blive viet i folkekirken

siger vi også til de præster som måtte være uenige kære venner i har frihed til at sige nej det synes jeg er

ministeren så ikke bekræfte at hvis man nu slog de to delmængder sammen

man et stort flertal af biskopper som gik ind for livsfællesskabsbegrebet for det var jo præcis det som biskopperne selv fandt på under den tidligere regering

for at ægteskabstilhængerne og partnerskabstilhængerne

og det bragte enighed i folkekirken

respekt for folkekirken hvorfor vil

ikke udnytte det forslag som biskopperne i enighed var kommet frem til i stedet for at splitte dem for splittede er de jo

fantastisk hvis alle var enige

det hører med til historien at folkekirken også er andre end biskopperne det er alle de ansatte det er kirkefunktionærerne det er præsterne

jeg kan love ordføreren for at vi har lyttet og vi synes at det her

ægteskab og partnerskab og så der står helt af de var enige

at man fra regeringens side ikke med kyshånd tager der var opnået enighed hos biskopperne i stedet for

skader folkekirken i dag det er bare overflødigt og det

at se på det her igen det er muligt at samle

der skal udarbejde ritualer i øvrigt synes jeg også at det er i respekt for folkekirken

det der hen er måske det

hvor det er kønsneutralt

bliver lagt op til på nogen som helst måde det er i øvrigt også noget som de har i i svenske børnehaver og

særlig fint og følsomt at sammenligne folkekirken med børnehaver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

som opfølgning på de sidste timers lange debat

tilgængelig for alle

blot lige motivere forespørgslen som teksten jo siger

priserne i den kollektive trafik

for der er en vis sagsbehandlingstid her i folketinget fra man fremsætter noget og til at det så kan lade sig gøre at

få ordet her fra talerstolen

er sikker på vi vil få en god og lang debat

alligevel det er væsentligt vi har den her forespørgselsdebat og

fald er kommet imellem

for en kollektiv trafik vi ønsker fremadrettet

det skal være bilisterne der bidrager til en bedre kollektiv trafik eller skal være brugerne af den kollektive trafik

nedsættelse af taksterne

mindre effekt end kvaliteten af den kollektive trafik har i forhold til hvor mange der egentlig ønsker

god debat her de næste tre

om at redegøre for regeringens planer for nedsættelse af priserne i den kollektive trafik

sagt på en anden måde hvorledes vil regeringen sikre billigere kollektiv trafik

bekendt har regeringen sammen med enhedslisten og dansk folkeparti indgået rammeaftale om takstnedsættelser og puljer til forbedring af den kollektive trafik og derfor indgår herre kim christiansens ord jo helt klart i den debat rammeaftalens samlede pulje er på en milliard kroner årligt som skal fordeles ligeligt mellem takstnedsættelser og forbedringer og det vil sige billigere og bedre kollektiv trafik som der jo også står i regeringsgrundlaget i henhold til rammeaftalen vil der årligt være afsat fem hundrede

og at takstnedsættelserne tilrettelægges så de kan administreres inden for den eksisterende struktur og også inden for den eksisterende ansvarsfordeling i den

og vi vil i løbet af første halvdel af to tusind og tolv

de kommende år vil takststigningsloftet fortsat gælde og dermed sikrer vi at takstnedsættelserne ikke udhules af ekstraordinære takststigninger finansiering af rammeaftalen og dermed den billigere og bedre kollektive trafik sker ved at lukke for mulighederne for uhensigtsmæssig brug af reglerne for registreringsafgift leasing og

indebærer at man tager en milliard kroner fra bilisterne og kanaliserer over i den kollektive trafik halvdelen skal gå til investeringer

taksterne i den kollektive trafik

spørge ministeren om om han synes det er rimeligt at bilisterne i danmark der i forvejen har europas højeste bilskatter

er fuldstændig afhængige af i mange familier er man nødt til at have to biler

ministeren om han synes det er rimeligt

er at lukke uhensigtsmæssigheder

i detaljen når man skal behandle lovforslaget der

det man kunne kalde et hul

mere for bilisterne uanset hvordan man vender

det jeg har noteret mig at regeringen jo i regeringsgrundlaget taler om en provenuneutral omlægning af bilafgifterne og det kommer

senere på året men der mangler altså en milliard

om han er bekendt med teknologirådets rapport

jeg spørge ministeren om han synes det er en klog anvendelse af offentlige kroner i en tid hvor vi har knaphed på dem at bruge en halv milliard kroner om året

at sænke taksterne når selv en nultakst

vi i de foregående år har oplevet nogle meget kraftige stigninger i priserne på

kloge takstnedsættelser de forhandlinger har vi så småt indledt

som om ministeren sagde at det var helt rimeligt

altså jeg går ud fra at ministeren er helt bekendt med

der er jo tal der dokumenterer at bilisterne

om året i form af afgifter på benzin biler

fordeles sammen med vennerne er det en rimelig udvikling

en eller to biler uanset vægtafgift og afgifter i øvrigt er det en rimelig balance mellem bilister

men jeg vil om ministeren vil uddybe om det er en rimelig balance og om man anerkender ubalancen

skatteministeriet og med lovforslaget det

er at vi har lukket nogle huller for uhensigtsmæssig brug af regler for registreringsafgift af leasing og demobiler

havde nogle fordele der som andre ikke

jo i regeringen så uanset om man henviser

ministeren nu er i gang med så mener jeg dog at transportministeren bør forholde sig til om det er rimeligt at bilisterne via registreringsafgifter og alle mulige afgiftssystemer bidrager med tre og fyrre milliard

og reelt kun belaster samfundet med ti milliard

det er rimeligt eller ej uanset at selve lovgivningen ligger i

ubalance som

en fortsat subsidiering af

forholde sig til at vi har egne

uanset hvor mange milliarder ministeren

at vi lukker mulighederne for en uhensigtsmæssig brug af reglerne for registreringsafgifter på leasing og demobiler det sagde jeg i ordførertalen det sagde jeg i min indledende tale

det igen ja jeg synes det er en rimelig finansiering

bilister ikke til noget men i stedet skal der satses på bedre kollektiv trafik og billigere billetter på udvalgte områder med rammeaftalen om takstnedsættelser

mellem socialdemokraterne radikale venstre socialistisk folkeparti dansk folkeparti og enhedslisten er der enighed om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med fem hundrede million kroner årligt fra to tusind og tretten og om at afsætte en årlig pulje på fem hundrede million kroner til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik fra to tusind og tretten de årlige udgifter på i alt en milliard kroner finansieres som det allerede er blevet nævnt af ministeren

gået med i den her aftale fordi vi synes det er ganske rimeligt at alle er stillet ens i forhold til leasing og i forhold til

have en en demobil var der faktisk flere til rådighed end der biler til fuld pris med aftalen sikrer dansk folkeparti også at regeringens bebudede omlægning af

altså ingen ekstraskat til bilisterne på den konto det er vi meget tilfredse med vi ved alle sammen at der er et materielproblem i danmark vi kender alle sammen historikken

ic4 vi sidder og taler om det i øjeblikket

et kæmpeproblem vi har investeret i nogle tog der ikke kan køre måske kommer de til det

derfor og specielt med udgangspunkt i vores materielsituation

ikke kun fokuseres på takster

fordi den den her aftale konstruktivt giver en mulighed for ekstraordinært at investere i materiel og løsninger som kan fremme fremme kapaciteten i den kollektive trafik og dermed måske også være med til

nogle bilister til i stigende omfang at bruge den kollektive trafik så det er jo glædeligt

at bruge gulerodsmetoden frem for den piskemetode som en betalingsring jo ville være

folkeparti at fokusere på hele danmark når vi taler om billigere billetter og investeringer det giver jo ingen effekt hvis man for eksempel sænker prisen i metroen med en kroner derimod vil

kunne flyttes bilister over i den kollektive trafik hvis man for eksempel sænker priserne mellem landsdelene det koster tre hundrede og otte og halvtreds kroner fra aarhus til københavn for en voksen og en hundrede og ni og halvfjerds kroner for et barn det vil sige at hvis to voksne og to børn skal i tivoli

kan gøres for cirka tusind kroner i bil

til esbjerg og det er så vel at mærke med det ekstra incitament at det er med gamle mr tog fra nitten halvfjerdserne

at valget altså ikke er svært for bilisterne og så længe man har den

i hvert fald ikke flyttet nogen så det er et af de områder vi meget gerne vil diskutere i de kommende samtaler vi skal have noget af det som vi også gerne vil tale om i

tre hundrede kroner om måneden til og fra deres uddannelsessted den ser vi i dansk folkeparti gerne at vi kan videreføre i

ønsker debatteret og vil spille ind i den her debat det er jo fjernbusserne

faktisk løser noget af det problem som som står tilbage når der er den her materielmangel

på jernbaneområdet og der synes jeg bare det er vigtigt at vi også kompenserer fjernbusserne for sociale rabatter altså børnebilletter pensionistbilletter ungdomsbilletter

taler om billetpriser

at komme uden om rejsekortet som så småt er ved at blive implementeret implementeret flere steder i danmark her har der i pressen været horrible eksempler på prisstigninger på op til flere hundrede procent selvfølgelig kan der laves fejl det er vi meget forstående over for

også vigtigt at vi som politikere har fokus på at rejsekortet ikke bare bliver en måde

og når rejsekortet

sådan helt optimalt er jeg ikke et øjeblik i tvivl om at

bliver et løft til den kollektive trafik men

beklageligt at det er blevet sådan en frit valg ordning der er investeret så mange mange penge i den her ordning og så er det altså en frit valg ordning som kommuner og regioner sådan frit kan tage stilling til om de gider at melde sig til

vil efterlade en en masse huller på landkortet og det synes jeg

opmærksomme på at så stor en investering ikke bare

om billigere billetter men det skal gøres intelligent og kun der hvor det

bilister over i den kollektive trafik kollektiv trafik må gerne være billigere men frem for

ønsker dansk folkeparti at den bliver bedre

her selv om der vistnok er

i søen inden ordføreren blev en del af venneholdet

nu da man er faldet for fristelsen

urimelige behandling der er af bilisterne i danmark i

at dansk folkeparti jo er venner med alle og kan samarbejde med alle det er derfor vi har to og tyve mandater og det

smule forpligtet til at bruge også herinde og

det er der også behov for der er jo også behov for investeringer i nye veje

ned i det store hul ned i statskassen

kender ordførerens holdning til hvordan bilisternes vilkår

plejer at nævne i den sammenhæng og derfor undrer det mig lidt

koster hvis man kører i bil og

man fortrænger virkeligheden for bilisterne

hvor stor en del af skattekronerne der går til at subsidiere den kollektive trafik

at regne på begge dele

verdens højeste bilskatter

hvor bilister betaler så meget skat

milliard kroner

set enig i at der er behov for et indgreb

leasing og demonstrationsbiler men de penge den

til at nedsætte afgiften generelt eller at omlægge afgiften generelt for bilister så de penge så at sige ikke bliver brugt til at øge verdens højeste skatter for bilister endnu mere

bliver brugt til at indføre dog lidt mere rimelige

undrer mig over at herre kim christiansen og dansk folkeparti er gået med

vil jeg gerne spørge hvad er grunden til at dansk folkeparti pludselig synes det er rimeligt at danske bilejere skal betale mere i skat på bekostning

reduktion i taksterne i den kollektive trafik som vel når man spreder dem over hele landet næppe er mærkbar

om vi vi nu samlet set gør det dyrere for bilisterne

været nogen penge at fordele så det

kommer og stjæler op af bilisternes lommer

sat et arbejde i gang med det her det har vi jo kunnet se refereret i i pressen og jeg må formode at det er derfor at regeringen så

få lidt skæld ud af bilisterne dansk folkeparti

fået indføjet i den her aftale med regeringen

når der kommer en omlægning af registreringsafgiften

bliver den provenuneutral det er da i hvert fald ikke at trække

vi altså også med til at fordele en milliard kr og det er vi egentlig ganske trygge ved at vi får lov

så bilejerne at betale mindre

nu har man altså hævet den samlede beskatning af bilisterne med en milliard kr

til bilisterne i forbindelse med en omlægning af bilafgifterne vi er som jeg sagde før fuldstændig enige om at der var et behov for at intervenere i

på demonstrations og leasingbiler men pengene burde være indgået i et kredsløb hvor man havde skabt nogle mere rimelige bilafgifter for eksempel ved at fremme miljøvenlige biler

på dem derfor vil jeg spørge herre kim christiansen kan vi ikke i

det her forsøg på at skabe billigere takster i den kollektive trafik som jeg næppe tror bliver mærkbart for nogen mennesker

af en meget lille gruppe bilister jeg synes egentlig er rimeligt at vi har lukket det

det ens for alle at lease biler og købe demobiler

så vil jeg sige at nu udgør dansk folkeparti ikke

hullet omkring leasingbiler og demobiler så langt er vi fuldstændig enige der hvor enigheden hører op er når vi skal beslutte hvad pengene så skal bruges til altså den her milliard kroner i første omgang

i den kollektive trafik eller om man vælger at lade den indgå i en provenuneutral omlægning af bilafgifterne

og brandskattes hvis man holder på sin parkeringsplads i forbindelse arbejdsplads for eksempel her i

stået tidligt op om morgenen og

i taget skarpt afstand fra

der ligger jo en forligstekst på det her område og den siger helt klart hvad det er for nogle ting

jeg har læst teksten meget grundigt og der står ikke nogen steder sådan som jeg i

særbeskatning af for eksempel parkeringspladser

vil jeg spørge herre kim christiansen om han

at det der betyder noget hvis man virkelig vil rykke

der der rigtig mange der overhovedet

er plads i toget det at toget kører til tiden det

det kan være fornuftigt i disse krisetider at bruge en halv milliard kroner om året på at sænke prisen for den kollektive trafik

at kvaliteten og kapaciteten er

man lokker altså ikke nogen ved at tilbyde ståpladser til bilister så tror jeg de bliver i deres bil hvor de har deres kopholder og det hele til rådighed og god musik i radioen og så videre så jeg er meget enig i at det selvfølgelig

og de der mange penge vi nu kan fordele til

investere i en bedre kollektiv trafik men jeg er bare ikke

som er en fantastisk ordning for unge mennesker

to hundrede million kroner om året

have en effekt det vil også have en effekt hvis vi sænker priserne på fjerntrafikken der er masser af indsatsområder men jeg er meget enig i og det sagde jeg for øvrigt også at hvis man bare sænker priserne over en kam med en krone

er meget enige om at vi skal gøre det her på en måde så pengene

det nyligt indgåede forlig aftalen om trafikmilliarden som det

det der står i det forlig vi blandt andet har indgået sammen for så vidt bare er en gentagelse af eller et

det er direkte afskrift af regeringsgrundlaget

det gør det jo ikke mindre væsentligt og mindre vigtigt

form for afgift eller betragte dem på lige fod som

ud på som fri bil eller fri telefon

en trængselskommission som skal pege på forskellige finansieringsformer

men man kan vel ikke udelukke at det bliver et af de resultater

har jo set at man er fraveget regeringsgrundlaget på nogle områder

er vi glade for at vi har fået ind i aftalen alligevel

og nedsætte en trængselskommission og der skal sidde nogle forskellige personer i den

munde ud i en ekstra beskatning eller brandskatning af bilisterne der er nogle der gør sig tanker om en gps løsning og sådan

vi vi ikke er deciderede modstandere

det skal bare også igen være på en intelligent måde

det skal være der hvor der er et reelt alternativ til bilen det skal ikke være

der har man altså ikke noget alternativ til sin bil

går ind for en yderligere beskatning af bilisterne hverken i form af beskatning af gratis parkeringspladser eller andre sindrige modeller men altså vi må jo se hvad

at den kollektive trafik har sin store styrke i de tætbefolkede områder her skal vi satse på at gøre den kollektive trafik mere attraktiv for de

at store dele af befolkningen lever i områder hvor man er totalt afhængig af bilen ja mange familier landet over og i øvrigt også nogle steder i hovedstadsområdet er henvist til at råde over to biler for overhovedet at kunne passe deres arbejde eller uddannelse danske bilister betaler europas højeste afgifter i omegnen af tre og fyrre milliard kroner om året heraf bruges under en fjerdedel på anlæg drift og vedligeholdelse af veje og broer altså det bilisterne har brug for resten af de mange penge går blandt andet til massive offentlige tilskud til den kollektive trafik derfor afviser venstre en trafikformynderisk politik hvor man malker bilisterne yderligere for at kanalisere endnu flere skattekroner over i den kollektive trafik der gives nemlig i forvejen enorme tilskud til den kollektive trafik transportministeren har oplyst at statskassen støttede den kollektive trafik i to tusind og elleve med ti

på den baggrund kan venstre ikke medvirke til regeringens politik hvor man i kølvandet på betalingsringsfarcen snupper yderligere en milliard kroner om året fra bilisterne og fører den over i den kollektive trafik en sådan politik rammer nemlig knusende hårdt blandt de danskere der hver eneste dag er totalt afhængige af deres bil desuden indebærer det en skævvridning af landet til skade for de tyndt

befolkede egne helt galt går det

milliard kroner om året til en virkningsløs sænkning af priserne i den kollektive trafik venstre er med på at forhandle om en provenuneutral omlægning af bilafgifterne blandt andet for at håndtere

den accelererende leasing af biler men vi ærgrer os over

over til en forøgelse af den offentlige sektor i den kollektive trafik de penge var langt bedre brugt til en mærkbar sænkning af prisen på en ny bil så danskerne kommer til at køre grønnere og køre mere sikkert faktisk har en ny rapport dokumenteret at vi kan spare

hvis vi får danskerne til at køre i nyere grønnere og mere sikre biler det er også skræmmende at se opfindsomme forslag om yderligere plukning af bilister der vil parkere bilen ved arbejdspladser for eksempel i københavn venstre afviser totalt sådanne tilløb til trafikal styringsfeber og anslag imod folk der passer deres arbejde til gengæld medvirker vi meget gerne til at effektivisere den kollektive trafik

at socialdemokraterne og måske specielt socialistisk folkeparti har skabt sig et problem med troværdigheden ved med bulder og brag at love fyrre procent billigere kollektiv trafik allerede fra den første januar to tusind og tolv men det løfte må de to partier altså selv rode sig ud af venstre medvirker ikke til at man i de kommende mange år bruger milliarder af ekstra kroner på en kunstig sænkning af billetpriserne

hypercard for unge som blev iværksat

med klar røst og patos

vi har også hørt at venstres ordfører

den manglende kvalitet i den kollektive trafik der er faktisk steder har venstres ordfører sagt hvor

står som sild i en tønde

der er kommer et konstruktivt fremadrettet visionært forslag fra regeringen hvor man vil bruge en halv milliard kroner

at venstre bliver liggende i hængekøjen

ikke mindre end to tredjedele af de syv og halvfems milliard kroner i infrastrukturfonden til styrkelse af den kollektive trafik det er penge der nu skal have lov til at arbejde og som skal virke i de kommende år og når vi når frem til

ser vi den fulde effekt af den enorme satsning på den kollektive trafik så jeg synes det er lidt mystisk at høre på at venstre ikke

trafik i danmark men det der er uspiseligt for os er at man begynder at piske løse på den del af befolkningen som er fuldstændig afhængig af deres bil og det er er specielt i i de områder hvor der er langt imellem husene men

i byområder hvor man ikke har mulighed for at bruge den kollektive trafik fordi

alt for lang rejsetid det så vi i forbindelse med betalingsringsdebatten betalingsringen faldt jo blandt andet til jorden fordi rejsetiden for mange bilister ville blive fordoblet derfor medvirker vi ikke til en politik hvor man pisker yderligere løs på bilisterne og det er det man gør

som venstres ordfører selv siger at venstres ordfører

i løbet af det sidste halve år har fremført det synspunkt at den kollektive trafik ikke har et tilfredsstillende niveau at man står som sild i

tilbage november måned i december måned i januar måned i februar måned gentaget synspunktet om at man har et utilfredsstillende niveau i den kollektive trafik på trods af at venstre

har det ikke været godt hvorfor er det så at venstre ikke nu vil være med til

for så vidt angår den ændring af leasingbeskatningen som vi gennemfører her for at sikre den milliard kroner der skal gå til bedre

kan venstres ordfører så ikke bekræfte at hvis

bliver man ikke ramt af det her hvis man allerede har

man ikke ramt af det her er det ikke korrekt er sagen ikke den at det som forslaget her lægger an til er at man bare normaliserer beskatningen sådan

at dem der leaser eller køber en demobil kommer til at betale

ikke bare fair at man siger at vi

alle partier er jo enige om at vi skal i gang med en omlægning det er alle enige om

taget en milliard der så mangler når vi skal til at lave den

vi ville håndtere i den omlægning men nu mangler der altså

og det er det sidste vi har brug for i denne tid må jeg også lige påpege at det ikke er mere end

en bred aftale om at styrke den kollektive trafik blandt andet ved

elektrificere jernbanen til esbjerg

så det er et helt helt forkert billede man forsøger at fremmane når man siger at venstre ikke vil være med til noget som helst inden for den kollektive trafik vi vil gerne være med til at effektivisere den kollektive trafik der er et meget stort potentiale for det det vi skal frem til er at den kollektive trafik kommer til at køre længere på literen og de midler vi frigør vil vi selvfølgelig geninvestere og bruge til at styrke den kollektive trafik

at på trods af den her ene milliard

er det stadig væk blevet væsentlig billigere

en meget høj benzinpris i øjeblikket og det er nu engang den daglige

de faldende indtægter fra bilafgifterne vil jeg

fremmarch og det er vi helt enige om at håndtere sammen med andre partier så så der kommer forhåbentlig en omlægning hvor man blandt andet håndterer det spørgsmål så det man man prøver at skjule her er at man summa summarum har snuppet en milliard kroner forlods fra bilisterne for ligesom

at forsøge at redde sf og

ud af en kattepine i kølvandet på betalingsringen det er dybest set det

og det medvirker vi som sagt ikke til i øvrigt kan jeg

kroner om året på en sænkning af priserne i den kollektive trafik

ellers forstået at de radikale var meget opsat på at

taksterne til at stige mere og vi har også sammen vedtaget at bruge to hundrede million

som specielt kunne styrke muligheden for unge på landet hvor der er meget

dyre takster i den kollektive trafik var en god idé det er en god anvendelse af de mange penge vi har sat af til styrkelse af busdrift i danmark og det står vi

det er også derfor jeg nævner hypercardet og det håber jeg at man finder en model for at videreføre men men det vi ikke forstår

radikale og andre vil bruge så mange penge

oven i købet tage pengene fra de bilister

venstre står af men vi medvirker meget gerne vi er jo da stadig væk med i den store forligskreds i infrastrukturfonden til en fortsat styrkelse af den kollektive trafik for de

og noget af det vi er meget opsat på er en bedre organisering af den kollektive trafik for vi er sikre på at der kan frigøres mange ressourcer blandt andet her i hovedstadsområdet til mere trafik

det er blevet rigtig dyrt at være bilist og at priserne er steget og jeg ved ikke hvad

siger at to tredjedele af det vi betaler for benzinen per liter ved benzintanken er afgifter det fosser altså ind i statskassen med penge

relativt høje benzinpriser i øjeblikket og der er ikke nogen udsigt til at benzinpriserne vil falde

at hvis man begynder at piske løs på bilisterne og gøre det dyrere at være bilist og jeg forstår

er det således at hvis man fører den politik at man fører endnu flere penge fra bilisterne over i den kollektive trafik så gavner det alt andet lige de mennesker der bor i tætbefolkede områder

siden nitten halvfems er det såkaldte skalaknæk

skalaknækket indtræffer forhøjet fra

syvhundrede kroner til nioghalvfjerdstusind kroner alt andet lige betyder det

enorme satsning på den kollektive trafik som herre kristian pihl lorentzen ligesom gør sig til talsmand for og har været medvirkende til altså tilsyneladende ikke

til at have bil måske endda to biler udeomkring i landet så der er jo en masse problemer der ikke er løst

til forsvar for danskernes frie valg af transportform det er

hvis vi fører en politik hvor det bliver meget meget dyrere

bilist i den sidste ende så er det jo et formynderi hvor man prøver at tvinge

ind i nogle tilbud som ikke er attraktive

det er der vi står af vi ser gerne at den kollektive trafik bliver mere attraktiv og bliver styrket specielt der hvor den har sine

så må vi finde nogle andre løsninger i de tyndtbefolkede områder så

og så holde fast i danskernes frie valg af transportform

lade danskerne have deres bil i fred jeg glæder mig meget over

er kommet langt billigere nye biler men det er jo fordi folk nu vælger at købe nogle små miljøvenlige biler

jo næsten kun den type biler der bliver solgt blandt andet på grund af den tidligere regerings omlægning af afgifterne i to tusind og ni

i den forrige regering kunne sidde og se

at vi lukker hullet omkring leasing og demobiler men det skulle indgå i

snuppe en milliard kroner forlods til at øge den offentlige sektor med

er at øge den offentlige sektor nej det er nok at gøre det billigere at være dansker at kræse for erhvervslivet og så videre i stedet for at begynde at opkræve flere afgifter

store indsigt i flere forskellige områder så derfor vil jeg godt lige

en ting er jo omlægning af

er enig med mig i at

god ting at gå ind og lukke det her leasinghul det havde man faktisk også nogle tanker om

da man havde regeringsmagten så vil jeg bare gentage mit spørgsmål hvorfor gjorde man det så ikke på det tidspunkt

rampen men derfor har vi også erklæret os villige til

medvirke konstruktivt ved en omlægning af bilafgifterne men problemet er bare at nu bliver de ikke provenuneutrale

side finder vi det ganske elskværdigt og prisværdigt at venstre dansk folkeparti de konservative

liberal alliance med den her forespørgselsdebat giver os muligheden for netop at diskutere

at forbedre og styrke den kollektive trafik og gøre den bedre vi socialdemokrater er nemlig utrolig glade for at det endelig er lykkedes

sætte penge af til at forbedre den kollektive trafik efter ti år hvor det er gået den helt forkerte vej priserne på kollektiv trafik

konservative sad i regering ja vi hørte

fremdrage det ene eksempel efter det andet på hvor uhyggeligt høje priserne er og hvor stort et behov der er for at få sat dem

at venstre og de konservative ikke gjorde noget i

holde priserne nede desværre er det også sådan

den kollektive trafik vi har hørt venstres ordfører

i offentligheden at der er problemer med pladser at man står som sild i en tønde i togene og at kvaliteten er tvivlsom kigger vi på

en stigning i priserne på hele fire og halvtreds procent

ses i forhold til noget relativt hvordan var den almindelige prisudvikling så i samme periode

er altså en mærkbar højere stigning i priserne på kollektiv trafik sammelignet med hvordan priserne

er de i samme periode steget med syv og firs procent

er den steget med fem og firs procent i hovedstadsområdet så det er altså voldsomme stigninger der har været i den kollektive trafik

regeringsmagten og ikke foretog sig noget

har vi altså oplevet en meget ringere kvalitet at der netop

er længere ventetid at der er folk der ikke kan få en siddeplads og så videre

tager skeen i den anden hånd og med en bred aftale her i folketinget gør noget ved det vi afsætter en hel milliard

eneste år vil der være en mia kroner til det her område der vil være fem hundrede million kroner til billigere billetter

bedre kollektiv trafik det betyder altså konkret at vi på udvalgte områder kan sætte billetprisen

med flere siddepladser med flere busbaner med bedre

komfort hvilket også vil styrke både klima og miljø når vi sætter gang i de her ting

indsats kunne flytte folk fra arbejdsløshedskøen over i aktiv beskæftigelse

på det fordelingspolitisk er det faktisk også sådan at dem der først og fremmest bruger den kollektive trafik er dem som ikke

der i største omfang bruger den kollektive trafik det er også dem

deres budget der er faktisk nogle

kristian pihl lorentzen fra venstre som ikke har det frie valg som venstre ellers taler om

afhængige af at der er en bus eller et tog de kan køre med de bliver altså ramt af at man har haft en langt højere prisstigning på kollektiv trafik

vi med det her forslag bredt støttet i folketinget sætter ind og sætter priserne

fordelingspolitisk effekt det er rigtig positivt på vegne af dansk folkeparti enhedslisten det radikale venstre socialistisk folkeparti og socialdemokraterne skal jeg

at den kollektive trafik skal være bedre og på udvalgte områder også billigere med aftalen imellem socialdemokraterne socialistisk folkeparti det radikale venstre dansk folkeparti og enhedslisten afsættes der årligt fem hundrede million kroner til at sænke taksterne i den kollektive trafik

fem hundrede million kroner årligt til investeringer i bedre kollektiv trafik i hele landet det nuværende takstloft opretholdes efter at takstnedsættelserne er gennemført så takstnedsættelserne ikke udhules af ekstraordinære prisstigninger endvidere bør der fokuseres på kvalitet og kapacitet i den kollektive trafik og takstnedsættelser der hvor det vil kunne fremme brug af den kollektive trafik folketinget bør desuden tilgodese yderområderne i danmark når der investeres

jeg tror der blev brugt ord som helt galt

sidste år siden nitten syv og halvfems der kan jeg sige at i år to tusind steg den kollektive trafikpris i snit

procent i år to tusind og et altså det sidste år i nyrupregeringens tid

alle rekorder med en stigning på seks

procent samme stigning var der i to tusind og seks

kan man male et billede af at det er steget enormt men der hvor problemet

man lader som om at der ikke blev indført et

hvad der var tilfældet i nyrupregeringens tid det synes jeg lige skulle

der var det højt og så videre sagen er at vi er nødt til at kigge på det samlede billede og ti år hvor venstre havde regeringsmagten

var den gennemsnitlige stigning på fire og halvtreds procent der var pensionistkort der steg med syv og firs procent det er voldsomme stigninger

det rigtigt at man på et tidspunkt i erkendelse af at ens

politik var fejlslagen lavede et takstloft ja men det har ikke været tilstrækkeligt vi har selv hørt dansk folkeparti stå her og udpensle hvor katastrofalt høje priserne er og hvor nødvendigt det er at der bliver grebet ind på det her område det tror jeg venstre skulle

jeg er altså nødt til at læse de her at

tegne et helt forkert billede men det jeg ville spørge om før

der fem hundrede

pensionisterne som havde oplevet store stigninger han nævnte lavindkomstgrupperne og så videre

er kommet under den borgerlige regering jamen som jeg lige har forklaret har vi investeret to tredjedele

i kollektiv trafik det vil altså give nogle forbedringer dertil kommer en metrocityring og så videre så det synes jeg

vi har problem med de ic4 tog som også blev besluttet anskaffet

første indlæg men ok vi skal nok komme med et svar

en halv milliard kroner af om året til at bringe priserne ned i den kollektive trafik

meget ambitiøs plan og det er noget der vil kunne mærkes

mærke det her så det er en visionær og en mærkbar plan

bruger tiden på at holde lange indlæg i folketinget frem for at være med at man hellere vil hænge i hængekøjen fremfor at deltage aktivt for

sammen med vennerne så der er virkelig grund til begejstring kan

rasmus prehn til hvad det betyder for priserne vi ved jo

når liberal alliance kan tage initiativ til at

taget den her forespørgselsdebat hvor vi som socialdemokrater kan få lov at fortælle om alt det gode vi gerne vil gøre det er da meget venligt af liberal alliance at give os den taletid til at fortælle om vores rigtig gode politik på det her område og det korte svar

vil ordføreren jo vide at det er sådan at når man laver

her skal man forhandle om det

gøre sammen med andre partier og derfor skal vi

men det er klart at hvis man tager og kigger på den halve milliard og siger at vi smører det ud som et tyndt tyndt lag på alle slags billettyper ja så vil det kunne mærkes mindre end hvis man vælger at

nok husker nogle diskussioner om vi var nogle der var meget imod

var meget for en betalingsring der skulle løse trængselsproblemerne i hovedstaden og så var det så en dag at statsministeren stillede sig op på et pressemøde og sagde i morgen kommer der en rigtig god løsning den ventede vi alle er spændt på hvad var den rigtig gode løsning er det vi taler om her højere bilbeskatning lavere takster i den kollektive trafik så vil jeg gerne spørge

hvorfor tager i ikke de klogeste hoveder og sætter sammen og finder frem til den allerbedste måde at løse det her på

lars barfoed selv der sagde hvorfor haster i den her beslutning om en betalingsring igennem

nu ikke tænke os ordentligt om og der har vi altså faktisk tilladt os det det kan godt være at man slet ikke bruger det hos de konservative men vi bruger det

konservative så hvis der er en anbefaling af at bruge noget mere tid til at få undersøgt noget ordentligt inden man bare haster

der var rigtig stor enighed om at vi skulle investere i

trafik så den blev bedre og billigere men med hensyn til trængselsindsatsen

skal man være sikker på at det er det rigtige man gør før man sætter noget i gang det er det vi

rasmus prehn bekræfter det betalingsringen

jo en rigtig dårlig idé mente vi andre socialdemokratiet socialistisk folkeparti radikale og enhedslisten mente var en god idé men droppede så planen fordi nogle af partifællerne ude

ikke kunne lide den og så sagde man i morgen kommer der en rigtig god løsning hvad er løsningen så ja man kunne ikke finde på noget og hvad gjorde man man nedsatte en kommission selv om vi i forvejen har et arbejde der går ud på at kortlægge hele trafikudviklingen i hovedstadsområdet og derfor kan bruge det som grundlag for at træffe nogle effektive beslutninger

vi bare konstatere at der er ingen planer overhovedet selv det her som herre rasmus

er ingen plan fordi forligsparterne slet ikke endnu

hvordan taksterne skal nedsættes og hvilke tog der skal investeres i man aner intet overhovedet om hvad man har tænkt sig at gøre alt er faldet til jorden

og tilmed en kommission men det er fuldstændig rigtigt

at få den her trængselsring igennem

stort set al deres taletid på at fortælle hvor dårlig en idé det var og der tror jeg altså at det kræver en hel del af den konservative logik for så at forstå at man nu står og bruger sin taletid på at flæbe over at den ikke blev til noget det er da mystisk altså nu er der en plan vi har nedsat en kommission vi har tilladt os at lytte til det konservative

hoveder i kongeriget og sætte sammen for at finde en løsning der er bedre end den trængselsring som blandt andet herre lars barfoed ikke ville have vi

vi vil gøre det på en klogere måde end den som der var lagt op til med betalingsringen den kunne kunne

at stå og bruge taletiden på at flæbe over at det ikke blev til noget nu gør vi noget der

er herre andreas steenberg

der hedder leasingbiler altså lejede biler

nogle af de borgerlige debattører i dag har gennemgået en meget høj registreringsafgift hvis bilforhandleren derimod kørte bilen lidt rundt

demonstrationsbil på samme måde

udhuling af registreringsafgiften blev stoppet og det giver så en milliard

nedsætte taksterne på udvalgte områder

fået gode eksempler på fornuftige måder at nedsætte taksterne på for eksempel det

unge mennesker på en ungdomsuddannelse for tre hundrede kroner

så de kan rejse frem og tilbage til deres

gavner at unge mennesker tager en uddannelse det gavner selvfølgelig også de unge som har langt til

offentlig transport det er bare et eksempel på hvordan man kan sænke taksterne fornuftigt målrettet den anden halve milliard skal gå til at investere i den kollektive trafik

og det tror jeg der er rigtig mange både i østjylland og på sjælland der ved at der godt kunne

det skulle ikke blive mere rødt end nødvendigt og man ville sikre at vi ikke fik stigende skatter og afgifter det har sådan været et helt tema fra

både før og under valgkampen og vel også

at man vælger den mulighed

debatterer her nemlig at opkræve yderligere

man sænke registreringsafgiften

set heller ikke enig i at man kommer til at opkræve mere for

registreringsafgiften ved at leje bilen i stedet for

eller ved at købe en bil der lige har kørt nogle kilometer

den indtægt der er på registreringsafgiften

registreringsafgiften og indtægten er altså faldet år for år og nu

det radikale venstre siger ét og gør

det redder jo ikke det radikale venstre at det står af

i forhold til det man har placeret sig som nemlig vagthunden for at det ikke skulle

og afgifter ikke skulle stige det har sådan været signalet fra det radikale

især bilfolket det går ud over

er næste gang men er det virkelig radikal politik det var sådan

men der hvor rosen så slipper op er jo når jeg kommer til at tænke fem år tilbage da var det radikale venstre jo med til at indføre et takstloft som bremsede den hidtidige kraftige stigning og fik den fladet ud det gjorde vi jo bla

radikale også var meget optaget af rapporten fra teknologirådet der dokumenterer at det

at bruge masser af penge på at sænke prisen i den kollektive trafik jeg kan så forstå at der har det radikale venstre nu skiftet politik

gerne være med til at ofre rigtig mange milliarder det bliver jo til mange milliarder i de kommende år på en sådan politik

vil de radikale også stå model til at man senere opkræver yderligere halv milliard kroner fra lastbilerne i

skattetrykket

dermed gør det dyrere for vores virksomheder og svækker konkurrenceevnen vil

at nedsætte taksterne på bestemte områder a la hypercardet

kristian pihl lorentzen nævner det her takstloft

lidt af et loft over hvor meget priserne i den kollektive trafik kunne stige for

er klart at hvis de bliver for høje så har det jo også en

fem milliard kroner for at finansiere forskellige tiltag blandt andet forskning og uddannelse det er også rigtigt at vi

helt færdig med det forslag nu så

den trængselskommissionen der nu skal

jeg spørge herre andreas steenberg om ikke han er klar over at vi i to tusind og ni afsatte fem og tyve million kroner til et gigantisk udredningsarbejde for hovedstaden en strategisk analyse der netop tog sigte på at vi skulle komme frem til nogle løsninger der kunne reducere trængslen både på kort og langt sigt er herre andreas steenberg ikke klar over at vi satte det arbejde i gang og hvis han er det hvorfor i alverden skal vi nu have en trængselskommission

hvordan vi kan udbygge den kollektive trafik i hovedstaden hvorimod den her kommission

hvis det er

kan bruge en milliard som man har finansieret ved det kendsgerningen er jo at man øger skatten for bilisterne med en milliard kroner og forsømmer en god mulighed for i stedet for at bruge den milliard ved den her omlægning på leasingbiler som jeg er enig i til at omlægge bilafgifterne generelt så vi styrker det at købe miljøvenlige og klimavenlige biler det kunne man have brugt den milliard til så havde man ikke øget skatten på bilisterne vi har verdens højeste skatter for bilister i forvejen i stedet for bruger man den på en plan

at man i forhold til udgangspunktet får en milliard kroner ekstra som man kan bruge på den kollektive trafik

på alt muligt andet og det er jo et politisk valg

få frem er at indtægterne fra registreringsafgiften altså er faldet ganske markant

er altså stadig væk blevet billigere at købe en bil i forhold til for ti år siden

finde på løsninger de skal rundt i landet og finde opbakning til at løse trængselsproblemerne i hovedstaden siger herre andreas steenberg jeg vil gerne bede om at få det uddybet for det er jo helt nyt for det er rigtigt

et arbejde i gang der skal udrede hvordan vi håndterer hele den komplekse trafiksituation i hovedstaden og det kunne vi lægge til grund for nogle beslutninger i fællesskab i stedet for har man valgt at tilsidesætte det brede samarbejde og nedsætte den her kommission som vi nu helt overraskende får at vide skal bruges

aftale de strategiske analyser i den store forligskreds kigger på bestemte trafikprojekter den her trængselskommission skal jo se på løsninger mere bredt som ikke kun er at bygge mere metro men som også

det konservative folkeparti og herre lars barfoed tidligere har været fortalere for

en model kunne se ud det er blandt andet det som den skal analysere hvorimod de strategiske analyser kigger på

den her trængselskommission jeg vil da bare bede

om at bekræfte at

ikke i forligskredsen endeligt er taget stilling til hvordan den her trængselskommission skal sammensættes

hvordan man kan løse trængselsproblemerne

muligheden her for at diskutere hvordan regeringen dansk folkeparti og enhedslisten har afsat en ekstra milliard kroner om året til at få bedre og billigere kollektiv trafik så tak for

kan være imod at man bremser en utilsigtet brug af skattereglerne

leasingbiler og demobiler og så ikke vil være med til at styrke den den kollektive trafik hvad er det egentlig der står i vejen for det

de borgerlige partier burde være optaget af at gøre noget på området fordi priserne steg så kraftigt under den borgerlige regering

tag bare hovedstadsområdet hvor priserne steg med over halvtreds procent i de ti år hvor de borgerlige var ved magten

langt over den almindelige prisudvikling så kan man godt komme og sige alt muligt med at

om andre borgerlige partier end dansk folkeparti ville være med til

prisstigningerne det halve men det er historik nu er der så afsat en ekstra

det forhandler vi vi så om og de forhandlinger kan man jo også kun være med til hvis man vil tage medansvar og ikke bare melde sig ud som venstre og konservative har gjort det

vel snart udskrives noget medicin for liggesår tror jeg hvis man bliver liggende i den hængekøje meget længere takststigningsloftet skal fortsætte og jo der

det bliver et opgør med den tendens der var under den borgerlige regering hvor man bare blev ved med at

priserne stige og hvor man ikke gjorde noget for at rykke det den anden vej

faktisk det der sker nu samtidig bliver der så afsat nye fem hundrede million kroner om året til at forbedre

ønsker at styrke den kollektive trafik vi kæmper altid for at der er gode muligheder for

cykel og andre alternativer til bilen bilen er for mange nødvendig for at få hverdagen til at hænge sammen ikke mindst i tyndt befolkede områder men den er også en kilde

hyppig pålidelig og moderne og så skal der gerne være en rimelig prisudvikling

vi kommer et godt skridt i den rigtige retning med den aftale regeringen har lavet

substitut for den trængselsring der var diskuteret bliver der så nedsat en kommission

til den kollektive trafik og jeg ville egentlig ønske

sag i dag socialistisk folkeparti havde en mærkesag som var at taksterne i hovedstaden skulle nedsættes med

ville de være på det niveau hvis sf kom i regering og så ville man også have en betalingsring for at løse trængselsproblemerne

hovedstaden nu har vi så fået en aftale som går ud på at bilskatterne skal stige jeg er enig i indgrebet mod leasingbiler og demonstrationsbiler så lad nu være med at komme med den igen

for de bliver brugt til noget helt løsagtigt noget

at der skal nedsættes priser og købes materiel men man aner i denne stund overhovedet ikke hvordan de priser skal nedsættes eller hvad det er for noget materiel der skal købes

vil frem til er det her løser ingen trængselsproblemer i hovedstaden overhovedet og det var det der var sfs store mål

ikke nogen målrettede indsatser her i forhold til hovedstaden andet end en eller anden kommission

vi nogle tågede forklaringer om at de skal ud i landet

har handlet om de kommer så med de løsninger der vil komme ud af en trængselskommission den kunne man jo ønske sig

det kan under ingen omstændigheder være til skade at der nu bliver en milliard kroner mere om året til at investere i at gøre den kollektive trafik bedre og til på udvalgte områder at gøre den billigere tværtimod er det jo til skade for den

dem der har en rigtig dårlig sag i forhold til at gøre noget på det område

den der snak om at man virkelig gerne ville

jeg bare savner ethvert

fra fra virkeligheden man havde så mange år til at gøre noget ved det og man accepterede bare at indtægterne fra registreringsafgiften raslede ned og at en massivt voksende del af bilmarkedet var leasingbiler og demobiler

at konservative ikke vil gøre noget for at løse trængselsproblemer

for at styrke den kollektive trafik

en metrocityring og vi har på en lang række andre områder styrket den kollektive trafik eller er i gang med at gøre det med de enorme anlægsprojekter der er sat i gang omkring hovedstaden primært for så vidt angår den kollektive trafik når man ser på den samlede investeringsramme

brugte to tredjedele på den kollektive trafik så kom ikke

ikke løser trængselsproblemer og ikke tager sig af den kollektive trafik for det har vi vist gjort mere end nogen socialdemokratisk ledet regering nogen sinde har gjort det her løser stadig

det eneste der er ikke nogen konkrete forslag her der løser nogen som helst problemer og det er jo det der er en falliterklæring fra socialistisk

man forstå at taksten mellem landsdelene skulle nedsættes men det løser ikke trængselsproblemer i hovedstaden der er ingen løsninger så indrøm det dog og

vi tabte den her sag på gulvet

den gamle regering har gjort ekstremt meget for at mindske trængslen de har nemlig investeret i den kollektive trafik

på trængslen altså det hænger simpelt hen ikke sammen hvad den konservative formand siger når de borgerlige investerer i den

hjælper det på trængslen men hvis vi gør det så virker det ikke

at man kan få skabt en argumentationskæde der er så ødelæggende for en selv

i bedre kollektiv trafik og i billigere kollektiv trafik det vil alt andet lige

styrke den kollektive trafik som alternativ til bilismen ikke bare i københavn men i hele landet og så bliver der jo altså en trængselskommission der ud over

kan komme med med forslag

ansvar for at gøre noget ved trængselsproblemerne men jeg håber trods alt at

sf har en meget meget dårlig sag og den dårlige sag startede jo med det oplæg der havde det misvisende navn fair løsning hvor man gik ud og lovede de her massive sænkninger af prisen i den kollektive trafik det har man så ikke indfriet

for at redde lidt ansigt i kølvandet på betalingsringsfarcen har jo slet ikke indfriet de løfter så sf har en dårlig sag kan vi roligt konkludere

på et tidspunkt hvad definitionen på en socialist er en socialist er en person

jo lige præcis det der er noget af kernen i det her derfor vil jeg spørge herre jesper petersen hvor mange flere milliarder skal der pumpes ind i den kollektive trafik

sag for et parti der arbejder for den kollektive trafik at der nu bliver afsat en milliard kroner mere til den om året det synes jeg er rigtig godt jeg har det også meget fint med at vi nu lukker

skulle betale hvis man købte en bil på samme vilkår som alle mulige andre

de borgerlige partier jo lod stå åbent i alle de år man så bare til mens indtægterne fra registreringsafgiften raslede nedad

for at gøre noget ved det og der skete ingenting så kan jeg forstå på herre kristian pihl lorentzen at det mest geniale man foretog sig overhovedet var at lave det her takstloft men hvorfor skulle der gå indtil 2008 hvorfor lod man priserne eksplodere indtil da før man lavede det der takstloft når man nu havde været ved magten siden 2001 jeg synes i virkeligheden at det der er kommet ud af debatten i dag fra venstres side

påpeger sine egne undladelsessynder på en lang række punkter og man får bekræftet at man ikke

medansvar for at gøre noget godt for den kollektive trafik og det synes jeg er en skam

om historikken kan være meget interessant

sf klynger sig til standardsvar nummer a en

der skal løses i den offentlige sektor hedder melodien send flere penge

og bedre kollektiv trafik er sf indstillet på at indgå i et samarbejde om at få den kollektive trafik til at køre længere på literen

andre steder i europa eller er det eneste svar sf har send flere penge

og mere sikker bilpark og hvis sf vil det

jo så brugt en milliard kroner forlods så den har vi ikke at gøre godt

skal bedømmes på om de når de har chancen løser det som de siger

rose herre kristian pihl lorentzen for blikket for at det selvfølgelig ikke kun handler om penge

en meget vigtig ting at der er de de fornødne midler hvis man skal investere i nogle forbedringer men man kan klart også lave

området det er vi overhovedet ikke uenige i

at vi får nogle af landets skarpeste hjerner på området til

hvis venstre til den tid vil være med når man forsøger at blokere det nu kan man til den tid komme igen i anden halvleg og være med til at løse nogle af problemerne

bilpark der er lagt op til i regeringsgrundlaget at der skal laves en en provenuneutral omlægning og den ser

må jeg formode åndelige leder trådte frem og

hvor meget det vil koste derfor er spørgsmålet hvor tæt når man nu på skal vi forvente at

eller hvor langt kom man hvad er forventningen egentlig er det fem ti femten tyve eller fyrre

bruge penge der ikke er der

den kollektive trafik og havde liberal alliance villet være med til at lukke det det hul der er tale om

kan ske men konklusionen er jo at hvis de borgerlige stadig havde haft

ikke kommet den ekstra investering i den kollektive trafik der var ikke kommet

tværtimod må man jo gå ud fra at man på en

færre ind fra bilisme

kom med løsninger på trængslen i københavn så hvis sf stadig væk er engageret i det spørgsmål forventer jeg og håber da på at sf så vil støtte et

altså der kommer ikke nogen trængselsring og derfor er der ikke de samme penge som der var før der er så nogle andre penge og nogle forhandlinger om hvordan de skal bruges

gør enhedslisten så finder vi løsningerne på hvordan vi gerne vil bruge de penge til

nedsætte priserne i den kollektive trafik og det det ærgrer mig

bare at liberal alliance ikke vil være med til

de ganske voldsomme prisstigninger som der har været

den kollektive trafik og som jo ligger langt over

herre kim christiansen har på et tidspunkt remset op hvad det

rent faktisk koster at køre mellem landsdelene og

for sig selv jeg tror vi roligt kan slå fast at taksterne

med det trafikforlig som er blevet indgået

på den kollektive trafik vi ser det faktisk

den finanslovaftale vi har lavet med regeringen som også

det er bilisterne man hiver pengene ud af at det er bilisterne man brandskatter og

kristian pihl lorentzen

været inde på at det godt

som er ganske høje men ikke desto mindre må

forhøjet beløbet for det her skalaknæk som jeg var inde på

over tredive kroner per liter jeg konstaterer også at

at bakke op om den kollektive trafik og hylde den og alle har i virkeligheden lod og del i at

man har investeret i den kollektive trafik så må man jo bare undre sig over hvorfor der

er så store problemer i den kollektive trafik

er henvist til at køre i bil og de har ikke andre muligheder

men det skyldes vel et eller andet sted at nogle forsømmelser

opbakningen omkring den kollektive trafik

ligesom været fremme i at mange ønsker til

lang række rigtig gode forslag til hvordan

prøve at diskutere i forligskredsen og så lad os

noget fælles jeg jeg vil bare slå fast at enhedslisten

fra sin oprindelse har kæmpet hårdt for

påpeges af nogle ordførere netop et frit valg det skal også være et valg for dem som ikke har råd til at anskaffe sig en bil også selv om de bor i yderområderne og det det er i virkeligheden er problemet desuden er den kollektive transport jo altså en langt langt mere klima og miljøvenlig end at

er nedsat og som går den strategiske analyse i bedene der er iværksat for fem og tyve million

som har det her ønske om at

at bilisterne skal

henning hyllested pusler man med andre

der skal piskes nogle flere penge ud af bilisterne eller handler den der trængselskommission sådan som det radikale venstre var inde på

nogle mennesker der bare har med glæde slipper slanterne eller hvad handler den

det vil sige nogle forskere nogle trafikplanlæggere og nogle byplanlæggere kunne finde sammen og komme med en masse rigtig gode forslag og det er klart at det vil jeg ikke

enhedslisten står for dit og dat og dut og

nogle forslag vi ser faktisk med sympati på det forslag som herre kristian pihl lorentzen selv omtaler fra noah trafik

også godt spørge lidt til det der med med bilafgifterne nu

herre henning hyllested at at vi åbenbart betaler meget lidt i bilafgifter der

ikke godt nok for enhedslisten at vi betaler verdens højeste bilafgifter tre og fyrre milliard kroner om året altså hvor langt skal vi op skal vi være nummer et i universet eller hvornår er nok nok

hvornår folk skal møde på arbejde aflevere børn i børnehaver og så videre anerkender enhedslisten overhovedet ikke at store dele af landet har brug for bilen og

med kollektiv trafik at vi kan afløse en hvilken som helst bilkørsel og dermed om jeg så må sige afskaffe bilen

naturligvis ikke lade sig gøre men jeg er helt overbevist om at vi er langt langt

i høj grad kan overføre meget biltrafik til at være kollektiv trafik det sker jo og

klima og miljømæssige formål og for at skabe en øget mobilitet på nogle gode klimamæssige og miljømæssige

at det her er en fantastisk løsning og vi ved at

billetter vi ved at der er afsat fem hundrede

det kan vel være investeringer i materiel og så videre

nævne vores smertensbarn ic4 som vi jo

problem

at man kan prioritere kollektiv trafik og sige at vi bare kan bruge

andre midler det er jeg helt overbevist om og det tror

eksempelvis københavn eller måske endda andre storbyer i danmark

det her en udmærket løsning som jo altså genererer

til investeringer og til nedsættelse af takster i det ganske land så skal der nedsættes en trængselskommission som skal se

på de trængselsproblemer som jo ikke er forsvundet og som jo først og fremmest skyldes at hovedstaden er ved at sande til i biler og det er jo derfor man må se på hvordan

ind over for den bilpendling det er formålet med trængselskommissionen og for så vidt intet andet

redegøre for regeringens planer for nedsættelse af prisen i den kollektive trafik og finansieringen

vi kommet for tidligt med den her forespørgsel eller også er man bagud med besvarelsen i

ikke noget svar på det bortset fra at man

næsten en hel aften

milliard fra bilisterne som man så kan fordele til nogle andre

og flytter over til den kollektive trafik

holdningen er til det område og derfor kan man

længe vi har den her regering forvente sig mere af samme skuffe

man bliver opmærksom på den ubalance der er i

vi behandler bilister

at vedligeholde og udbygge vores vejnet ti milliard om året så man plukker dem godt og grundigt

to løsningsmuligheder på et problem

afgiftstryk på det område der er højere end nogle af de landes overhovedet

skævvrider vi det marked det er virkelighedens verden så vi står og konstaterer at der er

vil sige at liberal alliance er helt enige i for vi er medforslagsstillere

lofter og takstlofter og så videre videre det burde egentlig slet ikke være der så der er en lille

vi tager det sure med det søde og dermed

er også mærkelige svar vi har fået fra regeringen for

at tage en milliard fra bilisterne som i forvejen er de bilister i verden der er højst beskattede og så

dels takstnedsættelser dels investeringer i kapaciteten i den kollektive trafik ud over hele landet men hvad var egentlig baggrunden for

at regeringen ville lave en betalingsring man ville simpelt hen sørge for

familien med mor og far som har brug for at køre frem og tilbage til københavn hver dag skulle betale mindst ellevetusind kroner

for at passe deres arbejde og hente deres børn hvor de nødvendigvis skulle bruge deres bil eller håndværksmesteren som måske endda havde flere biler

skulle passe alle mulige forskellige håndværksopgaver rundtomkring i hovedstaden og derfor ligge og køre frem og tilbage skulle betale tusindvis af kroner ekstra fordi regeringen ville lave en betalingsring for at at begrænse trængslen det var helt tydeligt at socialistisk folkeparti var meget glad for den idé det var også dem der har opfundet den men socialdemokratiet forsvarede den jo også bravt lige til det sidste var man stærk tilhænger af det det samme var det radikale venstre og enhedslisten selvfølgelig men pludselig vendte man om og vi så en statsminister der på et pressemøde meddelte at nu skulle der ikke være nogen betalingsring man var bukket under for presset selv om man godt kunne lide ringen og selv om man gerne ville presse familierne

bøjet sig for presset formentlig presset fra borgmestre i socialdemokratisk ledede vestegnskommuner statsministeren kunne

bliver ikke til noget men i morgen har vi en rigtig god løsning man måtte forstå

hele tiden havde været problemet nemlig trængselsproblemerne i hovedstaden

åbenbarede sig så ja der kom så den her løsning som overhovedet ikke har noget som helst med trængselsproblemerne i hovedstaden

intet konkret bud på at løse trængselsproblemer i hovedstaden

jo i dag har fået forskellige spøjse

foreslå en betalingsring mens vi fra anden side får at vide at den sikkert skal se på om man kan lave en

anden form for betaling for bilisterne altså

sådan noget andre har sagt

den her kommission man har nedsat skal ud i landet og søge opbakning til at løse trængselsproblemerne i hovedstaden

finansieringen af nedsættelsen af priserne og for nedsættelsen af priserne i den kollektive trafik finansieringen ja det har vi

at vide man kan altid finde pengene altså der er aldrig nogen problemer i en socialdemokratisk ledet regering slet ikke når man har folkesocialister med om bord

at øge skatter og finde penge til nye udgiftskrævende forslag men hvordan pengene skal bruges aner man ikke man siger at man har lavet en aftale nogle siger endda at det er en visionær plan men der er endnu ingen konkrete bud

bruges specifikt til hovedstadens trængselsproblemer som jo ellers var det der var grundlaget for det hele der er heller ikke nogen bud på hvad

materiel man skal købe jeg er sikker på at man

få brugt den milliard for socialdemokrater og folkesocialister er altid gode til at bruge penge der er jo brug for at anskaffe mere materiel det kan vi alle sammen blive enige om men man har ingen bud på det

det her med at sænke prisen på den kollektive trafik blandt andet mellem landsdelene hvad hjælper det i grunden på noget som helst der er intet videnskabeligt belæg for at det at sænke priser i kollektiv trafik overhovedet flytter trafik fra privatbilisme over til

intet som helst belæg er der for det

at være spild af skatteborgernes penge spild af bilisternes penge de bilister som nu skal betale en milliard kroner mere om året til et projekt som intet som helst trængselsproblem løser jeg synes det

pinligt for regeringen at man ingen planer har

løst de problemer som man egentlig havde sat sig for at løse man spilder kun pengene

og har stadig væk konkrete planer for hvordan vi kan gøre noget ved trængselsproblemerne i hovedstaden vi har under vk regeringen gennemført en række vigtige vejinvesteringer som

motorvejsbyggerier mod frederikssund mod helsingør og mod køge og til en motorring fire og vi har etableret

en række nye projekter der går ud på at forbedre den kollektive trafik omkring hovedstaden metro cityring ny jernbane til roskilde og så videre så vi har gjort noget for at styrke den kollektive trafik og løse trængselsproblemer og det vil vise sig i de kommende år når de investeringer bliver gennemført at det rent faktisk løser

vi har i hvert fald fundet ud af

penge der bliver taget fra bilisterne jamen hvis ikke vi havde lavet det her indgreb

pengene bare ikke kommet i kassen så så man kan sige

er noget man direkte går ud og merbeskatter bilisterne med jo vi lukker

blevet kaldt trafikmilliarden der vil jeg gøre forsamlingen opmærksom på at det

hedde trafikmilliarderne fordi det her

var godt at vi bibeholdt den her debat og har fået en

gå med i det her forlig med regeringen det

er forhandlingen sluttet afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på torsdag den toogtyvende